ikke stillet ændringsforslag

at ministeren ville vende tilbage i forhold til den her lovgivning det har han så svaret på i dag jeg tror at det er fem år

er at vi nu laver en lovgivning for første gang i nyere tid

første januar hvor den gamle lov

forhold bliver der så ændret på nu og det er fint

tilbage her er i forhold til erhvervssygdomme

ministeren sagde ved førstebehandlingen at man ville tale med beskæftigelsesministeren om den her sag

så vender ministeren tilbage med et svar og siger at nu skal loven have lejlighed til at virke i et stykke tid

jeg betegnede som elastik i metermål og derfor vil jeg gerne have et åremål på hvornår

ene spørgsmål som jeg gerne vil høre ministeren om i dag og det andet spørgsmål til ministeren er et spørgsmål om at hvis det er sådan

kunne komme i problemer i forhold til

en lov med tilbagevirkende kraft men vil det samme

hvis det er arbejdsulykker når ministeren så siger at nu vil vi vende tilbage i løbet af fem år i forhold til det her

der eventuelt er er kommet til skade ved en arbejdsulykke hvordan vil

man skal selvfølgelig altid vurdere

som giver anledning til at revidere lovene må vi gøre det hvilken retsstilling der så opstår

kan man jo altså ikke udtale sig om eller vide noget om før man ved hvad

problemet var og hvad det er for en regulering vi eventuelt foretager så jeg kan jo ikke sige hvad retsstillingen vil være

det ved man jo først når man ved hvad det er man laver om på

nogle betryggende regler i forhold til de problemer vi er blevet opmærksomme på at der er vi har ikke grund til at tro at der vil opstå andre problemer men det er da klart

skal holde øje med om der er ting vi ikke har forudset og så må vi

højde for det hvis det er sådan

jeg havde lejlighed til sidste efterår at spørge beskæftigelsesministeren

loven jo lige trådt i kraft og så skulle man lige se hvordan den virkede heldigvis kom regeringen på andre tanker og sagde at

for eksempel asbestose kan sagtens udvikle sig

påført sygdommen og derfor er det helt urimeligt at der var en absolut forældelsesfrist på sådan et område

det ændrer vi så så har vi haft det her spørgsmål tilbage om arbejdsulykker og der siger jeg

være mere præcis så må vi leve med det men det betyder bare at hvis der dukker sager op inden

være en absolut forældelsesfrist hvis sygdommen først

efter den periode vi har set en række eksempler

selvfølgelig vende tilbage og kigge på det men det her er en kraftig

bedring i forhold til det der blev lavet i to tusind og seks og derfor vil

ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet og det betyder at vi går til afstemning

stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet og vi går til afstemning

afstemningen slutter

lovforslaget er vedtaget

der er ikke stillet ændringsforslag men herre hans kristian skibby

jeg gammel logistikmand og de her tre beslutningsforslag hænger jo lidt sammen så jeg vil tillade mig

folketingsmedlemmers pensionsvilkår og også på det eftervederlag som man har udsigt til som medlem af folketinget ud fra forskellige bestemte kriterier der vil jeg gerne sige at vi

intentionerne i beslutningsforslaget fra enhedslisten fordi vi synes at det ville være sund fornuft at

der gælder for folketingsmedlemmer med hensyn til oparbejdelse af eftervederlag pension

oplever ude på de danske arbejdspladser specielt i de her tider hvor vi taler

vores arbejdsmarked virker det en kende underligt at folketingets flertal tilsyneladende ikke er interesseret i at kigge på

for folketingets medlemmer

at det ville være glimrende hvis man fik det her genbehandlet og vi synes det ville være glimrende hvis man fik det gjort sådan at det bliver årstalsbestemt det vil betyde at hvis man har en grænse for pension på tres år på det private arbejdsmarked eller to og tres eller for

skyld fem og tres eller syv og tres

der ikke med de her forslag kan skabes

beslutningsforslag men vi vil gerne anbefale at man genoptager de her sager

et lidt mere fornuftigt standpunkt end resten af sin gruppe det vil jo være dejligt hvis der var socialdemokrater der kunne støtte enhedslistens forslag jeg vil sige at

de her dage åbner for tv avisen

vi jo hver eneste dag se

og måske en lille smule mere afdæmpet men dog alligevel også fra dansk folkeparti træde frem på skærmen og sige vi er nødt til at gribe ind vi kan ikke have at raske og rørige mennesker kan gå på pension betalt af skatteyderne og det får mig sådan til at tænke lidt på hvordan min egen situation vil være om nogle få år hvor jeg forventer stadig væk at

og rørig men hvor et folketingsflertal vil sikre mig at jeg i hvert fald godt kan få pension på skatteydernes regning fordi en del af min pension stammer fra arbejde her i folketinget jeg synes sådan set at det er striptease for åben skærm når man her er fuldstændig afvisende over for at diskutere

ændre pensionsvilkårene for ministre og folketingsmedlemmer

ni og halvfems det spændende er jo at et forlig som man indgik om andre menneskers aftrædelse fra arbejdsmarkedet

i to tusind og seks som indeholdt dramatiske forringelser

kan man godt finde ud af at opsige så når det handler om at forringe vilkårene for almindelige mennesker mennesker som har været på arbejdsmarkedet i fem og tredive

år ja så kan man godt gennemføre forringelser men når det handler om folketingsmedlemmernes og ministrenes mulighed for at have særlige

så kan man ikke gribe ind

fordi enhedslisten har et særligt ønske om at sætte pensionsalderen op eller fordi vi har et særligt ønske om at fjerne efterlønnen det er vi sådan set imod vi kæmper imod det vi gør hvad vi kan for at forhindre at det sker

et flertal i folketinget allerede har gennemført en aftale om at man skal hæve både efterlønsalderen og pensionsalderen den aftale er så heldigvis opsagt så det giver jo muligheder for at gå begge veje kan man sige og det slagsmål tager vi selvfølgelig

og når regeringen tilsyneladende sammen med et flertal i folketinget ønsker

forringe efterlønnen ja måske endda fjerne den helt og yderligere forhøje pensionsalderen så synes man helt ærligt at det

man også gennemføre for sig selv det ville være retfærdigt og forståeligt og det kunne jo også være at hvis man virkelig ville demonstrere at man mente det alvorligt med at raske mennesker ikke skal gå på pension for skatteydernes regning så ville det være et godt og smukt eksempel

og ministrene sagde vi ved jo godt at det kan lade sig gøre at arbejde lidt længere tid inden man går på pension så det gør vi så det med at vise konkret at man går i spidsen kunne måske være sympatisk i stedet for at man fordi man er i den lykkelige situation at man aftaler sine løn og arbejdsforhold og sine pensionsforhold

gennemfører nogle ordninger for sig selv som er betydelig bedre end

har set i forhold til et enkelt

flertal her i folketinget der synes at når det handler om arbejdsløse skal de fratages dagpengene så hurtigt som muligt

kommer de nok hurtigere i arbejde så kan man jo undre sig over at man har en særlig gunstig eftervederlagsordning for folketingsmedlemmer for det holder dem jo ude fra arbejdsmarkedet ud fra den samme logik

være fornuftig nok men der er jo det store problem at den måde man har skruet den sammen på nu betyder at selv om man går direkte

ud og tjener den ene eller den anden eller den tredje million om året så beholder man det fulde eftervederlag

var der jo da diskussionen var oppe sidste gang stor forståelse for vores forslag

der var flertal i folketinget for at gennemføre en ændring

eftervederlaget socialdemokraternes næstformand herre henrik sass larsen kaldte det for særdeles fornuftigt at ændre ordningen og sfs fru astrid krag sagde til bt at partiet var klar til at stemme ja for pengene for folketinget skal ikke være en bonus oven i en millionløn det synspunkt har man så forladt eller også har de to ledende medlemmer af de to partier aldrig

gjort sig store anstrengelser for at få dementeret disse fejlinformationer i medierne måske synes man at det var meget praktisk at folk kunne have det indtryk at man ville gribe ind over for det misbrug af eftervederlaget som jeg mener det er når man går ud fra folketinget

man ville sætte lønningerne i stå og

vi skal selvfølgelig lide med ministrene og også have sat vores løn ned med fem procent da det så kom til at det skulle drøftes med de enkelte partier

der ingen opbakning var til det

godt referere hvad man selv har sagt til formanden går jeg ud fra så jeg vil bare sige at det ikke var enhedslisten der afviste den reduktion vi synes sådan set det havde været passende at man også her havde påtaget sig de samme byrder som man ønsker at pålægge andre mennesker det er nok det hykleri som gør at det indimellem kan være svært at forklare selv fornuftige ordninger som er etableret

man ikke rydde op

man taler jo i forbindelse med

eftervederlag om et karrieretab jeg kan huske fra førstebehandlingen at der var adskillige ledende borgerlige politikere der åbenbart er gået glip af en blomstrende karriere i det private erhvervsliv med millioner af kroner i årlig indtægt

kan selvfølgelig ikke afvise at det forholder sig på den måde og

at blive befriet for den byrde det er at sidde i folketinget så man kan komme ud og afprøve sin værdi på markedet det er der jo en del politikere der formentlig får mulighed for efter det

på grund af sine fremragende evner at man så stadig væk har brug for at få sekshundredetusind kroner fra den danske stat som sådan et

jeg vil også sige at jeg tror at der er rigtig mange af de mennesker som er blevet arbejdsløse og som nu trues med at falde ud af dagpengesystemet efter kun to års dagpenge som oplever at de

set også har lidt et karrieretab nogle af dem vil måske være så grovkornede at de vil sige at folketingets beslutninger godt kan have været medvirkende til at de får et karrieretab

mere berettigede til at få en ekstraordinær ydelse end

sidder i det danske folketing enhedslisten har

ikke haft de store forventninger til hvordan det ville gå med vores forslag om pension vi ved jo at det er en god beskyttelse mod at føre vigtige diskussioner om væsentlige politiske emner at man har indgået et forlig

jo at de store ansvarlige partier ikke kritiserer hinanden for ingenting at gøre i hvert fald når det handler om at beskytte

privilegier men jeg må indrømme at jeg er overrasket og jeg er skuffet over at den diskussion der handlede om eftervederlaget

også bare er blevet fejet ind under gulvtæppet

var vældig forargede over og vældig vrede over i starten af året nemlig at man

få et eftervederlag uanset hvor høj en indkomst man

var en forståelse for at der her var noget man skulle gøre noget ved men i stedet for

det synes vi er rigtig ærgerligt men vi håber da at alle de folketingsmedlemmer der nu stemmer imod vores forslag vil have samme

tænke på når det handler om at fratage andre mennesker de fordele ydelser og

ordninger de har i dag det ville jo dog klæde folk hvis der var en lille smule sammenhæng mellem hvordan

afstemningen slutter for beslutningsforslaget stemte tre

for beslutningsforslaget stemte tre

luft til at medlemmer der ikke skal deltage i de videre forhandlinger

i forhandlingerne stadig fører samtale

skal det foregå uden for salen og det gælder hele vejen

jeg behøver at nævne medlemmerne ved navn

til anden behandling af lovforslag nummer

hundrede og syv og halvtreds som er forslag til lov om ændring af lov om social service af socialministeren der er ingen der beder om ordet og så er forhandlingen sluttet og vi går til afstemning afstemning

tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen

får ordet er herre karsten nonbo

det at man får mulighed for at indlægge fingeraftryk i passet

den mulighed er egentlig allerede givet

jo endnu ikke begyndt at få indlagt fingeraftryk

i passet men det bliver en rigtig god foranstaltning

er det jo stort set umuligt at forfalske et pas og dermed

har man så altid adgang til

når det ligger i passet og hertil er det beroligende svar nej det har man ikke at

fingeraftrykket er i passet sætter en forbindelse mellem passet passets foto

og fingeraftrykket det er ikke sådan at politiet i kriminalregisteret kan få mulighed for at søge på det fingeraftryk så der kan man være ganske rolig men det lovforslaget her egentlig drejer sig om er

at man kan pålægge et gebyr for den fordyrelse der er ved at udstede passet

med fingeraftryk og i venstre

forudsætningen er jo at at selve gebyret følger den faktiske omkostning som der er ved at lægge fingeraftryk ind i passet således at der ikke her ligger nogen ekstra

at skulle hæve gebyrer og

som der her er tale om når man skal have lavet et nyt pas og det skal man jo heldigvis relativt sjældent kan vi fra socialdemokraternes side

fordi alternativet jo er at vi skulle finde pengene et andet sted

kan de fleste af os klare så synes vi at det er på tide og meget meget vigtigt at vi

jo sådan set

eu vedtog at vi skulle have biometriske data altså billeder og fingeraftryk elektronisk i vores pas i to tusind og seks lovede regeringen at det ville man have implementeret inden sommeren to tusind og

biometriske pas er jo at de skal give os en mere

er det da på høje tid at vi nu kommer i gang med at få implementeret det

en bemærkning til socialdemokraternes ordfører for

det er da rigtigt at det skulle gøre passet

ikke en diskussion om passene

støtte at man prøver at skabe

det koster syv og tyve kr og det tror jeg er

i betragtning af hvad det i realiteten koster

følgende om forslaget på hans vegne det er for mig som konservativ vigtigt at

fremtiden skal man således have optaget et digitalt fingeraftryk i forbindelse med indlevering af ansøgning om pas det forudsætter at der opstilles maskiner der aflæse fingeraftryk digitalt og det koster

etablering af et system til optagelse af fingeraftryk i pas men selv om forslaget er afgrænset til spørgsmålet om finansiering af et sådant system

optagelse af et digitalt billede af pasindehaverens fingeraftryk som endnu ikke er opfyldt og som ikke er

sådan set stadig en række krav og problemstillinger

en af de måder man kan undgå dette

er ved at indføre biometriske kendetegn for eksempel foto og fingeraftryk

ideen synes derfor god hvis fingeraftrykkene alene bruges til at imødegå forfalskning af pas og ikke bruges til at registrere os men vi tror sådan set ikke på at man kan adskille de to størrelser

vil også sige at det er vores klare opfattelse at på et tidspunkt vil nogen være i stand til at lave falske id kort

og det kan faktisk kun imødegås ved at lave en stor database med alle fingeraftryk

et virkelig stort og omfattende registreringssystem i enhedslisten er vi enige med datatilsynet i at registreringen af vores fingeraftryk har store konsekvenser for den enkeltes privatliv

også derfor at datatilsynet opfordrer regeringen til at lave en privatlivsimplikationsanalyse

de her

vil betyde for vores mulighed for at opretholde et privatliv

om det i dag ellers vil vi selvfølgelig spørge videre ind til det

set at det er vigtigt at man forholder sig til det

svar på hvordan ministeren mener at kommunerne sikrer sig at de lever op til persondataloven og sikrer sig at de oplysninger der overlades til databehandleren en privat aktør ikke anvendes videregives eller lagres på anden vis end der der er lovligt for den enkelte kommune også det er et spørgsmål som vi vil vende tilbage til i udvalgsarbejdet vi synes nemlig ikke at det er et tilfredsstillende eller godt nok svar at ministeren svarer

forholde sig til de bemærkninger som datatilsynet er kommet

af biometriske oplysninger hos kommunerne og pasproducenten vi ser altså en række problemer hvad angår registrering af fingeraftryk og datasikkerheden og så længe ministeren ikke tager hånd om de problemer kan vi ikke støtte forslaget da det omhandler finansieringen af et system til optagelse af fingeraftryk

vi er skeptiske over for om man i tilstrækkeligt omfang har

gebyrfinansiere udgifterne ved at etablere et system til

en forordning som indebærer at danske pas skal indeholde biometriske kendetegn i form af et digitalt billede af henholdsvis pasindehaverens

danske pas indeholder et digitalt billede af pasindehaveren kravet om optagelse af digitalt billede af pasindehaverens fingeraftryk er så endnu ikke

rigspolitiet vil etablere en it understøttelse understøttelse af den optagelse og fremsendelse af digitale fingeraftryk til brug for udstedelse af

den proces sådan at de pasudstedende myndigheder får den størst mulige fleksibilitet til at indpasse systemet i de eksisterende processer

det der så lægges op til med det her lovforslag er at udgifterne ved at etablere et system til optagelse af fingeraftryk i pas bliver gebyrfinansieret

og det svarer så til de gennemsnitlige meromkostninger der er

offentlige

herre per clausen her til sidst dem vil vi naturligvis

et element i den netop indgåede aftale om

indgået mellem regeringen dansk folkeparti liberal alliance og kristendemokraterne

som har til formål at fremme konkurrencen og produktiviteten i både den private og den offentlige sektor og det forslag vi

har til behandling her fra justitsministeren går ud på at forhøje beløbsgrænsen for sager der kan behandles efter den forenklede

fremover vil kunne repræsentere deres klienter

sager der føres ved domstolene det er i overensstemmelse med proceduren ved den såkaldt forenklede inkassoproces

vil altså være med til at give lidt mere konkurrence på området og det synes vi er yderst fornuftigt

derfor skal jeg på mit partis vegne tilkendegive

sager som kan behandles efter den forenklede inkassoproces fra halvtredstusind

at for eksempel inkassobureauer

er jo en del af den konkurrencepakke som regeringen har lavet sammen med dansk folkeparti liberal alliance

som skulle fremme

lettere billigere og bedre for de borgere som har brug for

at det stadig svæver lidt i det uvisse om det her forslag vil bidrage

skal blive billigere

nogle grundigere svar på nogle af de synes vi ganske

dommerfuldmægtigforeningen siger

om det er en advokat eller en ikkeadvokat der repræsenterer

mener også at de opgaver som fuldmægtige fuldmægtige ved domstolene

synes vi man må tage vældig alvorligt vi synes også det er et selvstændigt problem hvis det her giver to parallelle systemer fordi

nødt til at skifte repræsentation halvvejs og det mener vi sjældent vil være vil være særlig godt for

i det er vi

vi vil få svært ved at kunne støtte forslaget som det ligger her men vi vil selvfølgelig være åbne og

ministeren kan give nogle gode svar

berolige os så vil vi meget gerne lytte til

ublu priser og det er ikke særlig godt for forbrugerne så så der kan bestemt være gode grunde til at se på

at lave nogle ting om

sat i søen for at det skal være billigere for forbrugeren så det lyder som om der bare skal være mere konkurrence for konkurrencens skyld og det synes jeg er sådan en lidt underlig tilgang

der faktisk er nogle høringssvar som påpeger at kvaliteten risikerer at blive ringere ved at det ikke er advokater der står for den her proces

er langt bedre til for eksempel at få lavet nogle forlig på et område jeg synes der er nogle høringssvar som er kritiske og

parallelle system der opstår for eksempel når der bliver gjort indsigelser

og man så skal skifte part eller repræsentant i sagen jeg har allerede

hvad det her kommer til at få af konsekvenser for forbrugeren

få af konsekvenser for den borger som

pludselig skal skifte fra et inkassofirma og til en advokat bliver det dyrere bliver det dårligere eller hvad er det der kommer til at

jeg synes jeg synes ikke det er godt nok når man fra ministeriets side argumenterer for at den her proces skal køre i de sager hvor der ikke er indsigelser men der vil jo risikere at komme indsigelser og man har ikke rigtig nogen tal på

hvorfor det her skulle være fornuftigt er så indlysende jeg ser frem til et grundigt udvalgsarbejde vi er afventende og vi har mange ting vi skal have svar på så synes jeg også at jeg lige vil nævne at nogle af høringsparterne siger at høringsfristen faktisk har været rigtig kort de har haft fjorten dage

ikke har nået at indgive et svar som kunne være vigtig for

udvalgsbehandlingen så vi ser frem til et grundigt udvalgsarbejde men kan altså

normalt er det alene advokater der kan repræsentere parterne i en retssag ved møde i retten og ved at underskrive processkrifter

to tusind og fem og to tusind og syv

hvis betalingspåkravet var under halvtredstusind kroner det betyder at for eksempel inkassobureauer kan repræsentere

klienter i retten uden at skulle sætte en advokat på sagen

det der står fuldstændig uklart for os er om det vil ske med det her forslag eller det bare er fordi man synes man skal have et eller andet forslag igennem flere ordførere har påpeget

påpeget af nogle ordførere meget korte

til trods for flotte ord om det modsatte

trækkes i langdrag men simpelt hen fordi det ikke giver de der fagfolk rundtomkring i systemerne og som vi alle sammen baserer os på

så bliver problemet her og det er vi jo heller ikke tilhængere af er at der er monopoler her

altså nogle uklare

i lyset af de her høringssvar

følge området nøje og det vil sige at der jo sådan set er rejst en række problemer i høringssvarene som justitsministeriet faktisk ikke kan give svar på så det er noget af det man har kommenteret

det her forslag

ikke at der er givet nogen rigtig forståelige svar så vi er tøvende over for forslaget vi er generelt positive over for at konkurrencen øges og at man kan bryde nogle fagmonopoler som ikke er særlig hensigtsmæssige spørgsmålet er om det er det man opnår ved det her eller om man i realiteten prøver

som i virkeligheden ikke vil føre til det som

hvordan man indimellem laver lovgivning

folketinget man laver en aftale mellem nogle politiske partier

indeholder en række punkter

man har rigtig travlt med at få det igennem og få det vedtaget

skal nås inden der kommer valg så laver man en meget hurtig høringsfrist

selvfølgelig en række indvendinger som det er lidt svært

ikke laves om hvis ikke aftaleparterne er enige om det

får man det klare indtryk at hvis det stod til justitsministeriet synes

vil man følge udviklingen nøje fremover

de her ting undersøgt til bunds inden

skal nævne tre synes jeg selv væsentlige indvendinger i høringssvarene

forløbet at man

en advokat indblandet hele vejen igennem også hvis den som sagen er anlagt mod gør gældende at

betyder det faktisk i sidste instans at man skal ændre hvem det er der skal repræsentere

kan give nogle uheldige konsekvenser og alt andet lige

til de sager der er dommerfuldmægtigforeningen fraråder at ændre de nugældende regler og påpeger at det er medlemmernes erfaring at advokater i væsentlig højere grad end ikkeadvokater er egnede

at repræsentere en part i sagens forberedelse og i forbindelse med hovedforhandlingerne

det vil give en større arbejdsbyrde

det arbejde der foregår i de her sager

at blive påført yderligere arbejde

det er vel også et forsøg på ligesom at sikre at tingene ikke bliver mere bureaukratiske

utilstrækkelig rådgivning har brug for at dommerne i større udstrækning går ind og hjælper i

ikke skabt bedre vilkår dommerfuldmægtigforeningen nævner også at man har den erfaring at hvis advokater

oftere indgået forlig og det kan jo også være fornuftigt

så har forbrugerrådet den synes jeg jo meget relevante indvending at

indtil nu og hvad erfaringerne er med det og det synes jo at være et rimelig sagligt argument man vil udvide en ordning godt nok ikke fuldt og helt men man vil udvide en ordning

hvor mange har benyttet sig af det og der er det måske ikke helt nok at

ikke sådan at bare man nævner ordene konkurrence og øget konkurrence

vi kan støtte et forslag og det har vi måske meget svært ved at se i det der ligger her

altså skeptiske men indgår selvfølgelig i udvalgsarbejdet og stiller også der de relevante spørgsmål der måske kan gøre os klogere på hvor meget der er tænkt over det her men umiddelbart ser det ud som om

for at få saglige indvendinger ikke er ret stor så får man alligevel nogle saglige indvendinger som

nogle er positive nogle er afventende grænsende til det

der er nogle spørgsmål vi skal have afklaret noget mere under udvalgsbehandlingen det vil vi selvfølgelig

inde på et led i udmøntningen af

konkurrencepakken har jo til formål at vi skal fremme konkurrencen og produktiviteten

det her forslag lægger jeg så op til at vi ændrer retsplejelovens regler om betalingspåkrav også det man kalder den forenklede inkassoproces

så på den måde bliver processen altså gjort anvendelig i flere sager det betyder så en lempelse af advokaternes møderetsmonopol og bidrager den måde til øget konkurrence på det her område som altså drejer sig om inddrivelse af

sager som bliver behandlet efter den forenklede inkassoproces er i dag undtaget fra hovedreglen om

advokater kan repræsentere parterne i en retssag ved

retten og ved at underskrive processkrifterne og derfor kan blandt andet inkassobureauer så repræsentere deres klienter i netop de sager

inkassobureauer kunne repræsentere deres klienter i et større antal sager ved domstolene end de kan i dag så er det rigtigt at nogle høringsparter af forskellige årsager har udtalt sig negativt kritisk om forslaget men det er min opfattelse

på en fornuftig måde skaber en større konkurrence blandt

der kan repræsentere en fordringshaver ved inddrivelse af ubestridte pengekrav derudover bliver det enklere og hurtigere for fordringshaver at gennemføre inkassosager med en sagsværdi på mellem halvtredstusind

ved domstolene

jeg ser frem til udvalgsbehandlingen og vil tilsige at vi naturligvis vil svare

konkurrencen på daginstitutionsområdet det gøres ved at lade private institutioner indgå i den kommunale forsyning

generelt ser vi at nyskabelser og effektiviseringer sker hvor der er konkurrence

at give en bedre service til prisen dette lovforslag skal derfor øge konkurrencen på daginstitutionsområdet det skal dels give grundlag for en større fokus på kvalitet i daginstitutionerne dels skal det give forældrene et større udvalg af daginstitutioner det er vigtigt at vi hele tiden forbedrer strukturerne i den offentlige sektor og i daginstitutionerne og det er netop hvad det her lovforslag gør det er vigtigt for mig at understrege at de udliciterede daginstitutioner

samme krav som de kommunale institutioner det betyder at der vil være de samme krav om blandt andet uddannelse til personalet normering fysiske rammer med videre

kommunale institutioner dog er der mulighed for bedre kvalitet for at sikre tilstrømning af flere børn

da tilbuddene bliver en del af den kommunale forsyning vil tilbuddene også være dækket af de samme regler som i dagtilbudsloven

et forældrebetalingsmaksimum forældre kan altså være helt rolige dette tilbud sikrer en større konkurrence og dermed et grundlag for en bedre kvalitetsudvikling i daginstitutionerne det sikrer et bredere udbud af institutioner så

valgfrihed men forældre bliver ikke aftvunget flere penge til daginstitutionerne samtidig skal

daginstitutioner leve op til samme standarder som de kommunale institutioner

bliver heller ikke slækket på servicen venstre støtter

rigtig mange rigtig gode selvejende daginstitutioner men her med lovforslaget er tale om et skred mener vi et brud med den tradition vi ellers har på det danske daginstitutionsområde

ministeren faktisk heller ikke engang

at forbedre vilkårene for nogle private virksomheder som for eksempel iss som gerne vil tjene penge

ved det som reglerne er nu

er det dybt ideologisk

på daginstitutionsområdet vi hører den ene historie efter den anden om hvor hårdt presset vores personale

til at lave men det som venstre konservative

det til en del af kommunens forsyningspligt og sige at de skal

profit til private virksomheder

på bekostning af det fælles på bekostning af vores skattekroner

udlicitering af dagtilbud

et langt ideologisk indslag her før jeg kom på

mange der vil byde ind på opgaver her det kan man sagtens være

de tilbud som der bliver givet til børnene i kommunen og derfor byder

også være interessant at se om der faktisk var private der kunne lede en institution på en anden måde end man gør i kommunalt regi

ude i kommunerne og kigger på daginstitutionernes

er overskridelser af budgetterne er det tit

vikartimerne der er løbet løbsk i de enkelte institutioner det kunne jo godt være at der var nogle private

en anden måde at have arbejdsmiljø på i en daginstitution

interessant for os at se hvad det er de gør anderledes

hold der er lagt op til at forældrebetalingen er den samme

men vi må også samtidig sige at

en kæmpe succes hvor vi vil opleve en masse institutioner som bliver private fordi der er en overflod af midler til rådighed til at

ikke vores opfattelse at der er det men vi vil kigge meget på det og se på de institutioner som eventuelt bliver private

men hvis man mener at man er ordfører på området

jeg skal bare beklage at vi ikke har en ordfører i salen

forestille mig at vi mener noget i retning af

afprøve både pris og kvalitet kommunalbestyrelsens fornemste opgave er efter min mening at beslutte hvilket serviceniveau kommunerne ønsker på alle deres ansvarsområder derfor er udlicitering en oplagt mulighed for at afprøve hvad en privat udbyder kan levere på de fremsatte ønsker i forhold til serviceniveauet alt i alt

jeg skulle blive usikker på partiets linje det kan være godt og trygt at have det vores holdning i enhedslisten er at det er et inderligt overflødigt og urimeligt forslag vi mener at det er urimeligt at en del af kommunernes tilskud til daginstitutionernes drift skal gå til de private ejeres fortjeneste som de kan trække ud af institutionen

vi synes også det er urimeligt at en del af forældrenes egenbetaling som udgør en stor del af

faste udgifter skal gå til ejernes fortjeneste

ledere der hver dag brænder for at skabe trivsel og udvikling for vore børn og unge skal se at det overskud som de har skabt

overflødigt fordi der i dag allerede findes private institutioner ved siden af de kommunale og de

og tredive godkendte private institutioner er ifølge daginstitutionernes

ikke oprettet med det formål at trække penge ud af driften

se hvordan både daginstitutionernes lands organisation forældrenes landsforening ftf børne og kulturchefforeningen og fagforeningerne på området bupl og foa vender sig mod forslaget

kulturchefforeningen udtaler at ny lovgivning på dagtilbudsområdet

til formål at forbedre den pædagogiske kvalitet det fremgår ikke af lovforslaget hvordan et udliciteret dagtilbud vil være i stand til at skabe bedre pædagogisk kvalitet end en kommunal eller selvejende institution udlicitering kræver udbud hvert fjerde år og derfor er udlicitering den dårligst tænkelige måde at privatisere på børn i vuggestuer børnehaver fritidshjem og klubber har brug for trygge rammer og kontakt til voksne som de kan knytte sig til udbuddene vil medføre at børn oplever mange skift som giver utryghed og uro

også stresse ledere pædagoger og forældre

måske valgt institutionen på et bestemt grundlag men efter en ny udbudsrunde bliver grundlaget måske et helt andet på samme måde bliver forældrebestyrelsens indflydelse udhulet forældrebestyrelsen har indstillingsret til ansættelse af ledere men når institutionen bliver udbudt vil den nye leverandør måske ansætte en ny leder inden der er valgt en ny forældrebestyrelse man kan frygte at den eneste måde som de udliciterede

kan skabe overskud på er at forringe løn og arbejdsvilkår for pædagoger og pædagogmedhjælpere det kan hverken børnene eller pædagogerne være tjent med og derfor burde der stilles som betingelse at pædagogmedhjælpere aflønnes efter den kommunale overenskomst det fremgår af bemærkningerne at konkurrenceudsættelsen vil sikre at driften bliver løst bedst og billigst konkurrencen vil fremme nytænkningen af opgaveløsningen

gennem anvendelse af ny teknologi ny organisering bedre ledelse og udvikling af bedre arbejdsgange det er jo et fromt ønske som man ikke har nogen sikkerhed for vil ske i virkeligheden og for os er

understrege at det er børn og ikke maskiner vi taler om børn er mennesker små mennesker

de har frem for alt brug for voksne der har tid til dem alt dette har ikke noget at gøre med ny teknologi ny organisering og bedre arbejdsgange vi kan ikke støtte forslaget vi er modstandere af privatisering på det sociale

og vi synes det er en helt forkert tanke at private ejere skal indkassere fortjeneste

klubtilbud med videre til private leverandører som det er fremgået af debatten i dag er

forskellige holdninger til i hvilket omfang private leverandører skal have mulighed for at drive daginstitutioner fritidshjem klubtilbud med videre for regeringen er det vigtigt at private leverandører har nogle ordentlige vilkår på dagtilbudsområdet tilstedeværelsen af private leverandører medvirker til at skabe mangfoldighed og øget innovation som er til gavn for forældre og børn gennem det frie valg netop derfor er det som led i aftalen om konkurrencepakken blevet besluttet at sikre bedre muligheder for udliciterede daginstitutioner fritidshjem klubtilbud med videre under den kommunale forsyning med forslaget bliver det mere attraktivt for private leverandører at etablere og drive daginstitutioner fritidshjem klubtilbud med videre som en del af den kommunale forsyning det sker blandt andet ved at

leverandøren som en del af den kommunale forsyning får større sikkerhed for at

afsat sine pladser og samtidig mulighed for at kunne trække eventuelt overskud ud af driften når det bliver mere attraktivt for de private leverandører at gå ind på dagtilbudsområdet via udbud vil kommunerne samtidig få bedre mulighed for at skabe konkurrence om pris og kvalitet på dagtilbudsydelsen det er til gavn for forældre og børn

vigtigt at bemærke at det fortsat vil være op til den enkelte kommune at beslutte om den ønsker at sende driften af tilbuddene i udbud

er også vigtigt at bemærke at private institutioner under den kommunale forsyning skal leve op til de samme krav som de kommunale institutioner jeg ser frem til udvalgsbehandlingen af forslaget og jeg takker for

byggeri i den offentlige sektor statsbyggeloven omhandler i dag statens byggeri med denne lovændring udvides loven til også at gælde byggeri med anden bygherre det kan være med en kommune eller en region som bygherre

eller i de institutioner hvis drift helt eller delvis finansieres af kommune eller region målet med denne lovgivning er først og fremmest at skabe større effektivitet i byggeriet ved at lade de ovennævnte byggerier omfattes af de kvalitets produktivitets og innovationsfremmende regler som er i statsbyggeloven og som i dag kun statsligt byggeri er omfattet af der bliver

for byggerier under tyve million kroner kan kommuner og regioner beslutte hvorvidt

at kunne lave mere effektivt byggeri og ad den vej sikre det samme byggeri til færre penge så dette er en håndsrækning til kommuner og regioner lovforslaget vil også have en gavnlig

regionale bygherrer vil nemlig kunne bruge de og omkostningsbesparende redskaber som dette

byggeprojekter det vil styrke produktiviteten i hele den øvrige byggesektor

selv om konkurrenceloven blev strammet op i nitten otte og halvfems er der fortsat store problemer med konkurrencen i danmark konkurrencestyrelsen konkluderer at næsten tres procent af de danske virksomheder mener

konkurrenceloven ikke har betydning for dem og femten procent er enig i at der sker overtrædelser af konkurrenceloven blandt andet blandt

manglende konkurrence har store negative konsekvenser for det danske prisniveau som ligger ni procent højere end gennemsnittet i de sammenlignelige eu lande når der korrigeres for velstand moms og afgifter det er et stort problem for

og konkurrenceevnen og dermed også for jobskabelsen konkurrencen i danmark er i gradvis bedring men priserne i danmark er fortsat høje en væsentlig vej til at reducere priserne er at sikre øget konkurrence socialdemokraterne anerkender at konkurrencevilkårene i danmark skal forbedres men det er vigtigt at vi gør det på den rigtige måde så vi ikke iværksætter tiltag der har negative konsekvenser for for eksempel den offentlige service for de små næringsdrivende og derigennem for borgere og forbrugere der er derfor et klart behov for et grundigt serviceeftersyn af lovgivningen så vi kan øge konkurrencen med sikkerhed for borgere og forbrugere det gælder også i byggeriet hvor vi skal sikre en større effektivitet bygge og anlægssektoren er nemlig den sektor der har haft den laveste produktivitet i mange år og der er en række forhold i den danske bygge og anlægssektor som presser priserne på produkter og ydelser op i forhold til

i vores nabolande danmark har et højt prisniveau det ligger på ti til tredive procent over lande som sverige tyskland finland og holland og det mindsker mulighederne for at private ejere og erhvervsdrivende kan bygge nyt og renovere det eksisterende byggeri

har det en betydning for driftsudgifterne i den offentlige sektor nærværende lovforslag udvider loven om statens byggevirksomhed til også at gælde for kommuner og regioner

det er tiltag der forhåbentlig kan være med til at øge produktiviteten af nybyggeri renovering og driften af offentlige bygninger uden at gå i detaljer med forslaget

ministeren kan stille krav om totaløkonomiske betragtninger omkostningsoptimeringer på længere sigt og muligheden for offentlig privat partnerskab men det

ikke er alle bestemmelser fra loven om statens byggevirksomhed som overføres på regioner og kommuner i forslaget argumenteres der desværre ikke fyldestgørende

tages med over og det skal vi selvfølgelig have

om fremme af størst mulig genanvendelse af ressourceudnyttelse ved nedrivning af bygninger det er noget vi skal have

nævner noget om nemlig energibesparende foranstaltninger og det undrer virkelig socialdemokraterne vi ved hvor sløvt det er gået med energimærkningen af de offentlige bygninger og det vil klæde regeringen at fokusere på energibesparelser da det her

område hvor vi virkelig via innovation kan skabe et nyt dansk erhvervseventyr

også de elementer i det der havde bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations og kommunikationsteknologi i byggeri der

det vækker lidt bekymring hos socialdemokraterne

have undersøgt hvordan det vil påvirke de mindre håndværksvirksomheder at der kan stilles krav om at bruge projektweb og det der hedder dansk byggeklassifikation og det der hedder en

nemlig tænkes at der vil være mindre virksomheder som ikke har de færdigheder som de systemer kræver og dermed vil de blive presset ud af de offentlige udbudsrunder og dermed taber konkurrencen og de mindre virksomheder de kan i yderste konsekvens gå nedenom og hjem så er der kommuner og regioner som frygter øget bureaukratisering og

sammen ved at regionerne står over for en to og fyrre milliard kroner stor investering i nye sygehuse og regionerne siger jo lige ud at de frygter bureaukrati som vil spænde ben for byggeprojekterne

regionerne jo allerede har for de store byggerier og derfor skal så også i udvalgsprocessen sikre os at det

for regionerne og ikke stiller nogen

vejen for at de kan lære af hinanden

hindringer for at kommunerne kan samarbejde om byggeprojekter og på den måde

samarbejder efter mere rationelle investeringer ud fra en samlet betragtning er socialdemokraterne positive over for

lang række opklarende spørgsmål

øget innovation og billigere og bedre byggeri og renoveringer

at lov om statens byggevirksomheds anvendelsesområde også kommer til at gælde regioners og kommuners byggevirksomhed lovforslaget øger effektiviteten i byggeriet ved også at benytte de kommunale og regionale byggeopgaver til at understøtte produktivitetsforbedring innovation og nye byggeteknikker sf har længe talt for at udnytte offentlige udbud til at understøtte væksten det foreslog vi i vores vækstudspil og vi så gerne at regeringen i endnu højere grad

når det gælder byggeriet i danmark er der ingen tvivl om at der er rum for effektiviseringer priserne i

danske byggeri er højere end i de lande vi normalt sammenligner os med og produktiviteten har over de sidste år været faldende

i april måned i år indgik konservative venstre dansk folkeparti liberal alliance og kristendemokraterne den såkaldte konkurrencepakke en aftale som har til formål at fremme konkurrencen og produktiviteten i det private erhvervsliv såvel som i den offentlige sektor dette lovforslag er et af flere som led i udmøntningen af aftalen om konkurrencepakken lovforslaget handler kort sagt om at de gældende regler for statsligt byggeri som er defineret i statsbyggeloven også skal gælde for kommunale og regionale byggerier hvor kommunen eller regionen er bygherre hvor de helt eller delvis finansierer byggeriet eller hvor kommunen eller regionen yder driftstilskud for eksempel til en selvejende institution den samlede entreprise for et byggeri skal dog mindst være på

million kr før det kommunale eller regionale byggeri omfattes af reglerne statsligt byggeri er i dag omfattet af nogle regler der sikrer kvalitet innovation og høj produktivitet i byggeprojekter det samme ønsker vi for de større byggerier i kommuner og regioner

vores klare forventning at lovforslaget vil få positive konsekvenser for

kommuner og regioner hos konservative vil vi meget gerne medvirke til at øge produktivitet og kvalitet i byggebranchen ligesom vi også gerne ser mere effektive og intelligente byggeprocesser

vi også tror på vil medføre besparelser for både kommuner og regioner på sigt lovforslaget lægger op til en bedre og mere udbredt anvendelse af digitale løsninger en bedre udnyttelse af ny teknologi i forbindelse

at der nu vil være ens regler for opførelse af større byggerier i både stat region og kommune vi mener at lovforslaget vil være til gavn for både byggebranchen og kommuner og regioner der alle opnår positive fordele ved lovforslaget kommuner og regioner ikke mindst i form af nogle bedre tilrettelagte og mere effektive og mindre omkostningstunge processer

også sikre et totaløkonomisk fokus der betyder at der fra projekternes start er fokus på en efterfølgende effektiv og økonomisk fornuftig drift af bygningerne

sidst men absolut ikke mindst vil kommuner og regioner ved de større projekter skulle vurdere muligheder og fordele ved et offentlig privat partnerskab

byggeopgaverne jeg har selv pt fornøjelsen af at sidde som formand for en bygherregruppe i et kommunalt byggeprojekt i min egen kommune og når man på den måde kommer tæt på processen af et større byggeri oplever man tydeligt muligheden for forbedringer og effektiviseringer det skal dog siges at mange kommuner og regioner allerede gør brug

flere elementer i lovforslaget og så skal man jo blot fortsætte det gode arbejde for andre vil

sikker på at man vil tage godt imod det glæder mig at der er bred opbakning blandt ordførerne og jeg ser derfor frem til en konstruktiv behandling i boligudvalget konservative

forslaget her går jo i den korte form ud på at give økonomi og erhvervsministeren hjemmel til at bestemme at kommuner og regioner skal underlægges de samme regler som gælder for det statslige byggeri når det drejer sig om byggerier over tyve million kroner det er en del af konkurrencepakken som radikale venstre ikke er en del af men derfor kan det jo være et nok så udmærket forslag og det skal i hvert fald ikke forhindre radikale venstre i at gå ind i en positiv drøftelse af forslaget under udvalgsbehandlingen men vi har også en række spørgsmål som vi gerne vil have

det fremgår jo at regeringen vurderer at det her absolut vil gavne erhvervslivet i form af udvikling af nye produkter og teknologier og at det også vil gavne kommunerne og regionerne i form af en mere effektiv byggeproces og efterfølgende besparelser på driften det lyder alt sammen rigtig godt og det vil vi også gerne være med til men vi vil også gerne sikre os at disse fordele nu også er realistiske og ikke bare er fugle på taget vi vil gerne være sikre på at det ikke bare bliver et nyt

og vi har samme spørgsmål som jeg også hørte at socialdemokraternes ordfører

at anvende de her statslige regler for informations og kommunikationsteknologi i virkeligheden er så bureaukratiske at de i praksis vil holde de mindre entreprenører uden for konkurrence vi bliver nemlig lidt bekymrede når vi ser at kommunernes landsforening ikke mener at der foreligger

denne vurdering men samlet er vi jo meget for

gøre byggeriet bedre effektivt og mere kvalitetsbevidst

er et behov for en sådan lovgivning vi vil bare være sikre på at vi ikke får en ny omgang bureaukrati og det vil vi gerne overbevises om i det

en del af vores konkurrencepakke

jo har til hensigt at fremme konkurrencen både i den private og den offentlige sektor til gavn for samfundsøkonomien og til gavn sådan for effektiviteten

at lade større kommunalt og regionalt byggeri omfatte af de kvalitets produktivitets og innovationsfremmende regler som det statslige byggeri

så får vi skabt en større volumen for den innovation og udvikling der i dag foregår som en del af det

med til at øge produktiviteten og kvaliteten i byggesektoren generelt forslaget skal ses i lyset af at den danske byggesektor igennem en årrække har været under pres og er kendetegnet ved en lav og faldende produktivitet

de lande vi normalt sammenligner os med

skal benytte forskellige redskaber der gør byggeprocessen mere effektiv det gælder for eksempel digitale værktøjer vurderingen af den samlede økonomi i et byggeprojekt og vurderingen af om det er hensigtsmæssigt at gennemføre projektet som et offentlig privat partnerskab et såkaldt opp med det her lovforslag

de kommunale og regionale bygherrer også bruger disse effektivitets og produktivitetsfremmende værktøjer i deres byggeproces så får vi udbredt en række teknologier og samarbejdsformer til

med til at øge produktiviteten og kvaliteten i byggeriet generelt det betyder også at vi får en større volumen af byggeri hvor der anvendes værktøjer der giver en mere effektiv byggeproces med lovforslaget lægges der op til at regionernes og kommunernes byggeri bliver omfattet af de regler i statsbyggeloven der har et klart produktivitetsfremmende sigte det betyder at regioner og kommuner på byggeri til over tyve million kroner fremover for det første skal anvende totaløkonomiske beregninger når de planlægger et

det vil sige også i driftsfasen og ikke alene fokusere på lave opførelsesomkostninger

for det andet skal kommunerne og regionerne anvende nye digitale værktøjer i byggeprocessen så alle relevante informationer deles mellem de forskellige parter i byggeprocessen det vil give færre fejl og mangler og samtidig får man som bygherre et solidt grundlag for en mere optimal

for det tredje vil regionerne og kommunerne fremover systematisk kunne vurdere om byggeopgaver kan løses i et

privat virksomhed det hænger naturligt sammen med de målsætninger som vi har lagt

strategi tidligere på året den nærmere udmøntning af lovforslaget vil blive fastsat i et samarbejde med kl og danske regioner jeg ved at mange regioner og kommuner allerede i dag arbejder målrettet med deres rolle som professionelle bygherrer for disse regioner og kommuner vil lovforslaget næppe medføre de store ændringer i deres arbejde men det vil virke som en løftestang for de kommuner og regioner der endnu ikke er nået så langt

en effektiv styring af deres byggerier der har været flere

fru anita knakkergaard

om nogle konkrete ting de spørgsmål vil vi selvfølgelig besvare under udvalgsbehandlingen og så

vi kan finde frem til et fælles grundlag for det lovforslag vi

forhandlingen er åbnet ved at herre torsten schack pedersen

en udmøntning af konkurrencepakken som regeringen indgik en aftale om med dansk folkeparti liberal alliance og kristendemokraterne

for dermed at sikre de bedste betingelser for vækst højere produktivitet og dermed velstand som jo igen er forudsætningen for fremtidens varige velfærd lovforslaget her ophæver kravet om et fast forretningssted som forudsætning for salg det giver bedre mulighed for konkurrence og innovation og det sikrer et klart lovgrundlag for en række forskellige forretningsformer som homeparties kortvarige lagersalg salg i forbindelse med messer loppemarkeder med videre de friere rammer vil skabe en højere grad af konkurrence mellem de erhvervsdrivende og det kommer jo som bekendt forbrugerne til gode af hensyn til forbrugersikkerheden skal en næringsdrivende skilte med sit cvr nummer og navn og adresse

udvalgsvarer fra mobile salgssteder skal oplysningerne også udleveres således at man som forbruger er fuldstændig klar over hvor man kan reklamere over en vare der måtte vise sig ikke at leve op til de forventninger og

næringsdrivende uden et fast forretningssted skal endvidere opføres i et offentligt register hos økonomi og

har der været en diskussion om hvorvidt man skulle tillade

det er ikke en del af forslaget der fastholder vi

opleve en konkurrence på ulige vilkår

må vi sige at vi forventer at forslaget vil have positive effekter i forhold til

økonomisk eller administrativ belastning det giver mulighed for

salg flere muligheder for forbrugerne og bedre mulighed for de erhvervsdrivende gennem salg fra kortvarige salgssteder

det er også med til at fremme iværksætteri for nyetablerede inden for detailbranchen og inden for salg generelt

altid villige til at tænke ud af boksen for at sikre en bedre konkurrencesituation i danmark fremover og vi

fuldt ud opmærksomme på at det særligt er små og mellemstore virksomheder og erhvervsdrivende der skal trække danmark helt fri af krisen sætte gang i væksten og danne fundamentet for fremtidens velfærd og det er vel at mærke uden at det er

der skal belaste statskassen eller medføre en masse administrativt bøvl derfor er det et rigtig godt forslag

handler om ophævelse af bestemmelsen om fast forretningssted som regeringen mener vil skabe grobund for nye innovative forretningskoncepter lovforslaget er en udmøntning af den aftale regeringen har indgået med dansk folkeparti liberal alliance og kristendemokraterne

fra socialdemokraternes side er vi selvfølgelig tilhængere af mere konkurrence men det forudsætter at der er tale om lige konkurrence som kommer forbrugerne til gode og ikke skader byplanlægning eller forværrer arbejdsvilkårene for de ansatte det er også med disse briller at vi har kigget på forslaget og vi har en række punkter vi gerne vil fremhæve først

i bemærkningerne er fremhævet det noget bemærkelsesværdige at forslaget handler om at gøre noget lovligt som i øjeblikket foregår i strid med næringslovens regler man kan spørge sig selv om det er en god rettesnor for lovgivningen at ændre loven fordi den ikke bliver overholdt dernæst falder det i øjnene at regeringen mener at en fjernelse af bestemmelsen om et fast forretningssted vil føre til nye innovative forretningskoncepter inden for lagersalg

som har fundet sted i en årrække ligefrem kan kaldes for nye og innovative forretningskoncepter

at kaste et blik på den udvikling der sker inden for eksempelvis eksempelvis nethandel eller andre steder hvor teknologien faktisk giver nye muligheder og ikke mindst innovative muligheder

noteret mig de mange bekymrede stemmer blandt høringsberettigede parter og må sige at det er der også en god grund til særlig muligheden for at kontrollere at den nye underskov af mobile salgssteder kortvarigt lagersalg og homeparties som dette forslag vil fremme overholder de love og regler som den øvrige detailhandel skal overholde lader mange spørgsmål tilbage her stiller vi os meget tvivlende over for om

i praksis er muligt at gennemføre en tilfredsstillende kontrol og dermed sikre at de nye salgsformer

vilkår samtidig indebærer denne meget

nye salgssteder også en usikkerhed i forhold til forbrugerne kan forbrugerne have tillid til at disse nye salgssteder lever op til de regler der sikrer dem som forbrugere

for et levende butiksliv i byerne og hvilke konsekvenser forslaget har for butikkerne i udkantsområderne

at de nye muligheder som dette forslag lægger op til vil presse butikkerne i byerne og at butikkerne i udkantsområderne kan se frem til endnu mere konkurrence fra midlertidige sæsonbetonede mobile salgssteder der gør indhug i deres omsætning og dermed deres mulighed for at overleve som

vi gerne understrege at vi synes det

at øge konkurrencen i danmark vi må sige at

blandt andet dagligvaremarkedet

dermed også sikre konkurrencen men

er både er elementer i den positive retning og

elementer som vi er kritiske over for

efter udvalgsbehandlingen

lagersalg i mobile udvalgsvarebutikker og lignende i lovforslaget

at butiksindehaveren skal skilte

navn og adresse men kravene skal skærpes forbrugeren skal sikres mulighed for reklamationsret blandt andet ved at oplysningerne udleveres på kvitteringen eller ved at myndighederne oplysninger

sker ulige konkurrence nogle butikadresser vil forbundet med store huslejeudgifter hvorimod mobile butikker ingen eller få udgifter vil have i forbindelse med salg på attraktive adresser

vigtigt for os at understrege at arbejdstagernes

er der god grund til at kigge på konkurrencen i danmark

man kan gøre for at fremme konkurrencen og det havde vi jo også forhandlinger om inden

vejene skilles og regeringen sammen

forslag l en hundrede og en og halvfems

jeg sige at jeg er noget forundret jeg har meget vanskeligt ved

hvor problemerne med konkurrencen i det danske samfund og

hvordan det her forslag bidrager nævneværdigt til at forbedre

det fremgår ret tydeligt

både af forslaget og af fremsættelsestalen at de fleste af de ting man vil gøre muligt med lovændringen

både mulighed for shop in shop homeparties og kortvarige lagersalg som

reglerne er i dag og til gengæld er der så en risiko for at vi får en

vi ikke har styr på hvem der handler og at vi ikke har styr på forbrugernes rettigheder i forhold til returret og andre

kunne støtte forslaget men at vi mener at det

hvordan det bidrager til at fremme konkurrencen er det virkelig regeringens opfattelse at det der styrker konkurrencen

at vi nu laver nogle administrative lettelser for kræmmermarkeder eller

sammenhængen mellem det her lovforslag og

flotte taler om behovet for at fremme konkurrencen til glæde for både erhvervslivet og forbrugerne i danmark

har været ikke har gennemskuet lovforslagets konsekvenser tilstrækkeligt

skal vi selvfølgelig nok være med på at forenkle

at trække på smilebåndet når jeg ser det her lovforslag og sætter det i sammenhæng med de flotte ord om ting der skal gøres for at forbedre konkurrenceevnen i danmark

senere meddele hvordan vi stiller os til lovforslaget

det her der ændrer konkurrenceevnen i

af en større konkurrencepakke som virkelig skubber til konkurrencen

en stribe lovforslag

her er et element i det som vil bidrage til mere konkurrence i det danske samfund på det konkrete punkt her er der jo sket meget siden den første næringslov fra atten syv og halvtreds da var formålet simpelt hen at man skulle regulere håndværks og fabriksdrift loven er selvfølgelig blevet revideret i de sidste halvanden hundrede år men på visse punkter at den stadig ikke tidssvarende det gælder for eksempel det eksisterende krav om at varer skal afsættes fra et fast forretningssted der foregår i dag mange andre former for varesalg end netop fra et fast forretningssted og den udvikling skal loven også afspejle

af næringsloven det sker blandt andet ved at ophæve reglen om at salg af varer som hovedregel skal ske fra et fast forretningssted hermed skabes der mulighed for udvikling af nye innovative forretningskoncepter såsom lagersalg homeparties shop in shop med videre

mere fleksible rammer vil kunne medvirke til at øge konkurrencen blandt de erhvervsdrivende

være til gavn for produktiviteten og for forbrugerne betyder det at de får mulighed for at købe varer på nye måder til mere konkurrencedygtige priser hovedindholdet i forslaget drejer sig om at ophæve kravet om at salg af varer som udgangspunkt skal foregå fra et fast forretningssted

gøre det muligt at afholde kortvarige lagersalg og tilsvarende vil en ophævelse af kravet som udgangspunkt gøre det muligt at sælge sportstøj og sportsudstyr ved sportsstævner ligesom for eksempel salg af bøger og hobbyartikler fra en vogn vil blive muligt med lovforslaget lovliggøres samtidig homeparties det vil sige arrangementer med fremvisning og salg af bestemte varer som foregår under private former for eksempel i private hjem på plejehjem eller lignende

muligt for en handlende at have et midlertidigt salg i en anden handlendes butik såkaldt shop in shop det kan for eksempel komme områderne med mange turister til gode fordi man vil kunne oprette midlertidige butiksudsalg i turistsæsonen

der har været tilfælde hvor mange salgsvogne i for

i de situationer kan kommunalbestyrelsen i medfør af vejloven nægte eller begrænse en tilladelse til salget hvis det skønnes nødvendigt i forbindelse med at vi åbner op for nye

skal det fortsat sikres at loven håndhæves og at forbrugeren kan identificere den erhvervsdrivende for eksempel i forbindelse med reklamation de forbrugerbeskyttende regler der findes i blandt andet købeloven og lov om

vil derfor fortsat gælde desuden foreslås det at skærpe oplysningskravet så næringsdrivende med detailsalg af varer fremover altid skal have et synligt opslag med cpr nummer navn og adresse

fra mobile salgssteder ved lagersalg på markeder med videre vil disse oplysninger altid skulle udleveres skriftligt til kunden hvis man beder

af kontrolmæssige årsager skal mobile udsalgssteder lagersalg markeder udstillinger og messer registreres i et

register hos erhvervs og selskabsstyrelsen endelig skal visse varegrupper af sundheds og kontrolmæssige hensyn stadig sælges fra et fast forretningssted det samme gælder håndkøbsmedicin der ikke er forbeholdt apotekerne for at give butikkerne tid til at forberede sig på de nye rammevilkår foreslås det at den nye lov træder i kraft den første januar to

lovgivningen får den tilsigtede positive effekt foreslås det samtidig at loven evalueres efter tre

homeparties eller lagersalg

af nye elementer som ligesom vil være med til at fremme konkurrencen i danmark

jo indstillet på mest mulig konkurrence til gavn for forbrugeren vi kan se at konkurrence giver

det giver bedre mulighed for at man kan søge det kvalitative når man som forbruger søger forskellige steder så det at man kan lave nye innovative forretningskoncepter som det kan være vi ikke kender endnu

hvor vi kan se at der ofte er aftalte priser men jeg synes ikke at ministeren

i forhold til at øge konkurrencen i danmark det er nogle andre instrumenter der skal på banen men jeg synes lidt at ministeren skal komme med et svar på

opmærksom på at forbrugeren også

man skal tage hen og klage over sine varer

sine produkter og det vil jo være en væsentlig modernisering i forhold til i dag hvor det er meget stationært i forhold til hvor man kan

sine produkter så det er et skub i den rigtige retning som led i den en samlet konkurrencepakke vi har indgået med et flertal i folketinget og jeg håber også

ikke helt se det innovative i almindeligt lagersalg ej heller i forhold til homeparties

er jo netop innovativt der er nogle muligheder der

er det ene det andet er

i den lovgivning der er nu gør vi det her af to årsager

fordi vi mener der er brug for mere konkurrence

det om den private sektor her og bedre konkurrence siger al empiri

åbner nogle nye muligheder skal der også være en forbrugerbeskyttelse og det er der også med forslaget her med hensyn til

der er en liberal lovgivning på området

giver mulighed for en stor grad af forbrugerbeskyttelse en del af tingene er jo reguleret sådan på eu basis

det diskuterer vi en del også i europaudvalget men kombinationen af at sikre forbrugernes rettigheder og sikre bedst mulig konkurrence har ramt fuldstændig korrekt med det

har været lovligt og i øvrigt heller ikke er noget nyt

stillet altså hvor sikker er forbrugernes beskyttelse det kunne

man får dokumentation for det varekøb man har lavet og så sikrer vi jo også at man kan lave en reklamation

sker ikke på bekostning af forbrugerbeskyttelsen og derfor skærpes oplysningspligten også for den næringsdrivende i forhold til de almindeligt gældende forbrugerregler jeg nævnte jo før at den næringsdrivende altid skal skilte tydeligt med med såvel virksomhedens cvr nummer som indehaverens navn og adresse samt på forlangende udlevere oplysningerne skriftligt ved salg af udsalgsvarer fra mobile udsalgssteder ved lagersalg samt ved salg på markeder udstillinger og messer skal de nævnte oplysninger altid udleveres til kunden det betyder at forbrugerne altid vil kunne finde indehaveren og rette en eventuel reklamation til vedkommende så den modernisering vi gennemfører her giver også bedre forbrugerbeskyttelse i forhold til tidligere fordi man altid kan finde frem til den person som har solgt en den pågældende vare det kunne man ikke tidligere

til erhvervsudvalget hvis ingen gør indsigelse

en del af konkurrencepakken

del af de initiativer som regeringen dansk folkeparti og kristendemokraterne har iværksat for at sikre bedre konkurrenceforhold i såvel den offentlige som den private sektor for at skabe bedre vilkår for vækst og velstand i danmark og bedre muligheder for

købe ind til sjovere og bedre priser og dermed altså medvirke til at sikre at vi

er på rette kurs det konkrete lovforslag vi nu behandler har til formål at ændre forvaltningen af klagenævnet for udbuds ressourcer forslagets formål er naturligvis at gøre

for at klage over udbud bedre og det er en del af det ønske som går på at sikre bedre udbud mere konkurrence og en

effektivitet i den offentlige opgaveløsning ændringerne falder i tre punkter

tage sager op af egen drift men kun forholde sig til de sager som en part har rejst for det andet når nævnet træffer en afgørelse sidder der i øjeblikket to sagkyndige med det foreslås at det ændres til én juridisk dommer og én sagkyndig

når der kun er to

er stemmelighed og ja så bliver det formandens stemme der er afgørende endelig foreslås

at de medlemmer af nævnets formandskab der træffer afgørelse i sager der afgøres på skriftlig baggrund skal kunne gøre

af principiel karakter det drejer sig grundlæggende om at gøre det nemmere og mere smidigt for nævnet at forvalte opgaven og de sager der kommer og dermed hurtigere kunne træffe afgørelse

klager over udbudssager et tungt og administrativt besværligt udbudssystem med besværlige sagsgange

kan jo kun afskrække private virksomheders lyst til at byde ind på offentlig opgave

fjerne lysten til at klage hvis man føler at der har været fejl i den udbudsproces man har været en del af derfor er det positivt at vi med det her lovforslag får gjort reglerne klarere mere effektive og dermed også kan sikre en hurtigere sagsbehandling i venstre er vi optaget af at udbud af offentlige opgaver anvendes i øget omfang for at sikre den bedste opgaveløsning med den bedste økonomi når man spørger til prisen det kommer både den der bestiller den der udfører og den der bruger opgaven til gode altså både den offentlige sektor den private leverandør hvis det er en privat leverandør og naturligvis borgerne eller brugerne af den pågældende ydelse

meget tilfreds med det her lovforslag

kan være medvirkende til at udbudsmulighederne øges i danmark

er med til at fremme mere konkurrence og bedre udnyttelse af

dommerforening skriver at den korte høringsfrist gør at de ikke har kunnet behandle lovforslaget på sædvanlig vis værre er det at de mener at de

ændringer kan være i strid med almindelige forvaltningsretlige principper og kun bør gennemføres efter et grundigt forarbejde kommunernes landsforening anfører at lovforslaget er udtryk for politisk hastværk der også samtidig vil få det resultat at de ønskede effekter vil udeblive danske regioner skriver at de ligger inde med flere

til forbedringer der vil kunne smidiggøre nævnets procedure derfor vil sf opfordre til at lovforslaget tages af bordet og der sættes en ny proces i gang hvor alle parter får bedre mulighed for at bidrage til arbejdet med at forbedre sagsbehandlingen i klagenævnet sf er tilhængere af forenklinger og forbedringer i klage og overvågningssystemet om offentlige udbud og udliciteringer men vi er skeptiske over for lovforslaget som ganske vist indeholder små skridt i den rigtige retning men som samlet set både er noget sjusk og ikke indeholder de nødvendige forbedringer som både kommunernes landsforening

før påske som skal fremme konkurrencen og produktiviteten i såvel den private som den offentlige sektor vi vil sikre en mere effektiv og målrettet anvendelse af klagenævnet for udbuds ressourcer klagenævnet har jo som bekendt til opgave at håndhæve offentlige ordregiveres overholdelse af udbudsreglerne forslaget skal ses i lyset af at sagsbehandlingstiden i klagenævnet for udbud er lang til gene for både ordregivere og virksomheder og antallet af klager til klagenævnet

indeholder i alt fire forslag som vil effektivisere

stilling til de påstande som en part har nedlagt og alene skal

forhold som parten har gjort gældende det indebærer at

i klagenævnet vil være kendetegnet ved en domstolslignende procedure og det vil svare til den praksis der generelt er kendetegnende for konkurrenceankenævnet det er vigtigt at understrege at forslaget ikke ændrer ved at klagenævnet er underlagt forvaltningslovens vejledningspligt det vil sige at klagenævnet skal stille spørgsmål og yde vejledning til parterne i fornødent omfang på samme måde som domstolene i civile sager for det andet foreslås det at klagenævnet fremover kan afvise en klage som er uegnet til

klagenævnet er som tidligere nævnt fortsat underlagt en vejledningspligt det betyder at klagenævnet skal vejlede klagere om hvilke dele af klagen der gør den uegnet til

grundlag for klagenævnets behandling klagenævnet kan give klager en frist til at udforme klagen så den kan behandles af klagenævnet

at der som udgangspunkt skal medvirke en dommer som den sagkyndige ved afgørelsen af en sag i klagenævnet i dag medvirker der to sagkyndige dommerens stemme er afgørende hvis der er stemmelighed

tale om særlig komplekse eller principielle sager kan formanden for klagenævnet i lighed med i dag udvide antallet af medlemmer som kan deltage i afgørelsen af den enkelte klagesag dette sikrer sikrer den nødvendige sagkundskab jeg mener dermed at forslaget sikrer en hensigtsmæssig balance mellem en effektiv anvendelse af klagenævnets ressourcer og at sagkyndige inddrages i sagsbehandlingen endelig foreslås det for det fjerde at det eller de medlemmer fra formandskabet som deltager i den enkelte sag kan træffe afgørelse uden medvirken af sagkyndige medlemmer det gælder udelukkende i sager

skriftligt grundlag og som ikke er af principiel karakter det kan for eksempel være tilfældet hvor der foreligger klar praksis på et område det er for eksempel tilfældet i den situation hvor en ordregiver accepterer et tilbud der er indleveret efter fristens udløb en sådan overtrædelse er i strid med udbudsreglerne og praksis på dette område er klar formanden for klagenævnet er allerede i dag tillagt denne kompetence det nye er at kompetencen også gives til næstformændene i nævnet som nævnt skal disse ændringer af klagenævnets behandling af klagesager fremme en hurtig og effektiv sagsbehandling

være til gavn for både de offentlige ordregivere og virksomhederne jeg ser frem til den videre behandling

sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til erhvervsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

er endnu en del af udmøntningen af konkurrencepakken som

noget mere af det med alt det vi laver med konkurrencepakken

drejer sig om at vi skal

med henblik på at styrke private virksomheders mulighed for eksport af for eksempel sundheds og

offentlige myndigheder og deres deltagelse i selskaber forslaget ændrer ikke ved den eksisterende lovgivnings overordnede formål nemlig at kommuner jo ikke skal være involveret i normale privatkapitalistiske virksomheder hvor der i forvejen er fri og sund konkurrence

privat samarbejde med henblik på at udnytte de kompetencer og den viden vi har i danmark

udfolde sig også mere erhvervsmæssigt det er ganske positivt at vi sørger for

lægge hindringer i vejen og derfor støtter vi

den her mulighed for lidt mere arbejdsrum for

sf ønsker at styrke mulighederne for fremstilling

det har været et problem at den nuværende lovgivnings krav om offentlige parters direkte deltagelse

den øvre grænse med hensyn til omsætning til andre end kommuner og regioner har bremset dannelsen af offentlig private selskaber som kunne overføre

til udlandet det er nødvendigt at lette sagsgangen i forbindelse med behandlingen af dispensationsanmodninger og det er nødvendigt at udvide mulighederne for at få dispensation fra kravet om

maksimalt fem og tyve procent i et fælles selskab

til andre end kommuner og regioner lovforslaget vil understøtte offentlig privat samarbejde og på den måde styrke eksporten af blandt andet sundheds og velfærdsløsninger men som danske regioner skriver vil det desværre kun være i begrænset omfang at det samarbejde vil blive styrket især fordi der skal være meget tungtvejende grunde til at få en dispensation og danske regioner foreslår også to andre tiltag til fremme af offentlig privat samspil

kommunernes landsforening anfører at folketinget burde benytte den her mulighed ved revisionen af loven til flere ændringer kl foreslår at fjerne den nuværende bestemmelse om at den forholdsmæssige kommunale og regionale andel af kapitalen og stemmerettighederne ikke kan ændres det her skaber altså en helt unødvendig rigid struktur hvis de eksisterende kommuner ønsker at skyde ekstra kapital ind i selskabet kf foreslår også at de nuværende bestemmelser

gerne betydelig friere rammer for de offentlig private selskaber

samlet set ser vi lovforslaget som et skridt

lille skridt men dog et skridt i den rigtige retning så selv om vi burde gå langt videre

bemærkninger lovforslaget omhandler de såkaldte fælles selskaber mellem offentlige og private parter formålet med lovforslaget er at styrke private virksomheders muligheder for eksport inden for for eksempel sundheds og velfærdsområdet generelt kan samarbejde mellem offentlige og private virksomheder være en central vej til at sikre en effektiv opgavevaretagelse og en løbende udvikling af de offentlige ydelser det gælder for eksempel i forhold til velfærds og sundhedsløsninger som ofte udvikles i et offentlig privat samarbejde når der udvikles løsninger i

de efterfølgende eksporteres til udlandet det er min vurdering at der en række steder i udlandet er et stort potentiale for danske virksomheders eksport for eksempel af sundheds og velfærdsløsninger vi har en stor offentlig sektor i danmark vi kan også udnytte de værdier der ligger i at vi har samlet erfaring op og akkumuleret en viden som vi godt kan eksportere ud over grænserne det understreges af at den samlede eksport af sundheds

steg markant og i dag ligger på cirka halvfjerds milliard kroner eksporten af sundheds og velfærdsløsninger udgør samtidig en stadig stigende del af den samlede danske eksport

derfor tabt til skade for det danske samfund ved projekter i udlandet kan muligheden for at deltage via et andet selskab for eksempel et datterselskab derudover give en bedre risikodækning så det alene er midlerne indskudt i datterselskaberne kommunen risikerer at miste

ting der skal ændres for

vil vi udvide den eksisterende dispensationsadgang i forhold til kravet om kommunens eller regionens direkte deltagelse i selskabet det vil udvide mulighederne for indirekte kommunal eller regional deltagelse i selskabet hvis det vurderes at give en bedre risikodækning for kommunen eller regionen og dermed muliggøre selskabsdannelse for det andet vil vi udvide dispensationsadgangen med hensyn til omsætning til andre end kommuner eller regioner så selskabets omstilling til andre end kommuner eller regioner i konkrete tilfælde kan overstige kravet om højst fem og tyve procent salg til andre end kommuner eller regioner jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget og håber at vi får en god

jeg foreslår at lovforslaget henvises til erhvervsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

folkeparti har foreslået at der nedsættes en kommission som skal vurdere årsagerne til finanskrisen og sammenbruddet i den finansielle sektor

regeringen er fuldstændig enig i at det er vigtigt at kende årsagerne til den alvorlige krise som har ramt den finansielle sektor og som samtidig præger sektoren og samfundsøkonomien i danmark har krisen bevirket at flere pengeinstitutter er kommet i problemer og det har selvsagt givet anledning til at overveje om der er forhold i

det er vores ansvar at sikre at en tilsvarende krise ikke sker igen når det er sagt

allerede er afdækket i andres regi allerede i forbindelse med bankpakke i i to tusind og otte lavede vi en bred politisk aftale om at man skulle se på en lang række forhold i den finansielle lovgivning således at man hurtigt kunne lære af krisen i forlængelse

ni besluttet igen med bred politisk opbakning at der skal ses nærmere på hvordan institutterne fremadrettet kunne blive mere robuste

der skal findes løsninger til at undgå fremtidige kriser

det har givet anledning til analyser drøftelser i en række internationale fora som eu imf baselkomiteen og g20 på baggrund af analyserne er en række initiativer allerede sat i gang for at styrke reguleringen af og tilsynet med de finansielle virksomheder ved at styrke tilsynet med

på makroniveau er der etableret et europæisk udvalg som overvåger den systemiske risiko i

på mikroniveau er samarbejdet mellem eu’s nationale finanstilsyn blevet styrket vi har indgået en bred politisk aftale om forsvarlig aflønningspolitik i den finansielle sektor der skal sikre at finansielle

risikotænkning vi arbejder på at skærpe reglerne for kapitaldækning

sikre at pengeinstitutterne opbygger mere solide stødpuder i gode tider til at modstå tabene i dårlige tider

også forbedret beskyttelsen af forbrugere og investorer så de blandt andet får bedre information om låne og investeringsprodukter i danmark viser finansiel stabilitets undersøgelser af de overtagne nødlidende banker at årsagen til bankernes problemer oftest ligger i en forfejlet udlånspolitik og

det har vi taget højde for finanstilsynet er blevet styrket både i form af de værktøjer som de kan anvende og gennem flere ressourcer for eksempel har finanstilsynet nu også mulighed for at afsætte ledelsen i finansielle virksomheder

jeg sagde i indledningen blev bankpakken og kreditpakken besluttet på baggrund af bred politisk opbakning bankpakken løste op for en truende likviditetskrise blandt kreditinstitutterne samtidig blev der med oprettelsen af finansiel stabilitet as indført en mulighed for

at afvikle nødlidende pengeinstitutter på en kontrolleret måde som også sikrer at privat og erhvervskunder ikke med kort varsel får opsagt lån dankort og betalingsservice med videre kreditpakken bidrog til at normalisere kreditinstitutternes udlånspolitik og mindskede dermed risikoen for en selvforstærkende negativ spiral

den finansielle sektor og samfundsøkonomien i øvrigt

erhvervsministeriet følger løbende udviklingen i kreditmuligheder i danmark og drøfter finansieringssituationen med brancheorganisationerne

de initiativer som er taget på baggrund af de eksisterende analyser og de erfaringer vi har fra nødlidende danske banker mener jeg vi allerede er nået længere end den analyse som s

perspektiv mødte danmark finanskrisen med et langt bedre udgangspunkt end de fleste andre lande idet den offentlige gæld var bragt ned efter en række år med store offentlige overskud

usikkerheden omkring fremtidens økonomiske finansielle landskaber er usædvanlig stor givet os bedre mulighed for at gribe ind med målrettede og nødvendige lempelser det har sikret at danmark gennem krisen beholdt kræfterne til at gribe ind når behovet opstod når vi ser tilbage

med hensyn til myndighedernes håndtering af nødlidende banker har rigsrevisionen allerede foretaget en uafhængig undersøgelse af sammenbruddet i roskilde bank i forlængelse

en advokatundersøgelse af finanstilsynets og økonomi og erhvervsministeriets departements rolle ligeledes har rigsrevisionen iværksat en uafhængig undersøgelse som skal belyse årsagerne til sammenbruddet i amagerbanken samt relationerne mellem finanstilsynet finansiel stabilitet as

erhvervsministeriets departement

endelig foreslår s og sf at kommissionens vurdering af krisehåndteringen kan danne grundlag for eventuelle ændringer i lovgivningen og organiseringen af myndighedssamarbejdet med henblik på at iværksætte en bedre håndtering af fremtidige finansielle kriser

situationen er jo den at der allerede er blevet strammet op i den finansielle regulering på baggrund af de analyser som uafhængige eksperter og de økonomiske ministerier har foretaget finanstilsynet er blevet styrket både i form af de værktøjer som kan anvendes og gennem flere ressourcer derudover er der blevet nedsat et udvalg som undersøger organiseringen af det finansielle tilsyn i danmark udvalget vurderer den nuværende struktur for finansielt tilsyn i forhold til mulige alternativer og mulighederne for at styrke det samlede finansielle tilsyn og overvågning inden for rammerne af den nuværende organisering

så hvad er konklusionen

enig i at årsagerne til den finansielle krise er vigtige at få belyst det synes jeg vi er rigtig

og myndighedernes håndtering allerede er tilstrækkelig solidt belyst og med det udgangspunkt mener jeg ikke at behovet eller tiden er til at nedsætte en kommission som foreslået af s og sf

kun overgås af irland det sætter unægtelig

som den danske banksektor

mit spørgsmål til ministeren er egentlig ret enkelt med den viden vi

nødlidende situationer de

der er brug for yderligere lovgivning og ændret lovgivning

indgået brede politiske aftaler

side følt at det var det der var brug for så de aftaler er indgået bredt med henblik på at sikre en konstruktion som gør at vi har en sund finanssektor i

er sket siden

er jeg helt enig med det økonomiske råd

amerikanske boligmarked så enkelt kan det være

sikre at konstruktionerne og stabiliteten i det

finansielle system er til stede

yderligere tiltag og yderligere regulering kigger vi også konstruktivt på det

er hele glassets indhold vi skal kigge på

ministeren var i sin sin tale inde på en række problemstillinger

er under nærmere overvejelse jeg går ud fra at ministeren også er indstillet på

er nogen af de undersøgelser der viser at der er behov for ændringer

spørgsmålet er imidlertid om vi alene på baggrund af eksempelvis

vi også villige til at tage de skridt

finansielle sektor vores interesse er gennemsigtighed og vores interesse er tiltro og tillid til den

at der er nogle huller

gøre det endnu mere stabilt og robust

starter med det sammenbrud der var i det finansielle system i usa

der har vi jo sikret en mere robust finansiel sektor herhjemme med den lovgivning som vi i bred enighed har

kommer i en tilsvarende situation igen men det er klart at nogle af de

som foregik i danmark i kølvandet på den

finansielle krise ikke mindst ejendomsspekulanters

i finderup lade for syv hundrede år siden hvad foregik

hvorfor var der oprør mod kongen på det tidspunkt hvorfor jagtede man ham og fandt ham til sidst i finderup lade det kunne man sikkert lave en kæmpestor kommissionsundersøgelse af det kan der jo være mange mennesker der gør sig kloge på men hvad lærer vi af det her har vi været igennem en international finanskrise vi har reageret

med tre bankpakker med lovgivning på området med internationale analyser af den og med danske

mere stabilitet for øvrigt med socialdemokratisk deltagelse og vi har givet finanstilsynet større beføjelser så hvad en egentlig kommission skulle medvirke til kan jeg slet ikke se

at lave en analyse af det og også noget mere relevant for hvor vi står

rystede fundamentet under vores velfærdssamfund

det som ministeren siger er udløst af den amerikanske finansielle sektor men hvordan kunne det så gå så

som det er nødvendigt at se

sammen om at sikre stabiliteten i den danske finansielle sektor

internationalt

jeg nævnte før at det økonomiske råd i en artikel skriver at finanskrisen blev udløst af en nedtur på det amerikanske boligmarked og samtidig peger rådet på at den danske boligprisboble i midten af sidste årti var en af de mest ekstreme i verden så der er skrevet meget om de ting og der er undersøgt meget og jeg har ikke hørt

vi ellers skulle gøre i forhold til at vi har lavet en aftale

hurtigt der skulle resolut og akut handling til det var godt at det skete

akut for at undgå at vi kommer i lignende situationer

demokratisk drøftelse af hvordan man håndterer dem også situationer hvor man må sige at der ikke er et meget stort åbent demokrati

håndterede vi det helt rigtigt kan man gøre andre ting bedre fremover hvordan skal lignende processer håndteres for at vi i danmark er enige om hvordan vi

i de politiske drøftelser vi har forligspartierne imellem i de advokatundersøgelser

der samler vi viden op vi akkumulerer en viden som vi reagerer på baggrund af så det at skulle

kommission som vil være et udstyrsstykke i

vil ikke hjælpe noget som helst det der hjælper

handling det har vi sikret i fællesskab og respekt for at

så der er ikke behov for en ny kommission

hele den opmærksomhed vi har om den finansielle sektor og det vil i hvert fald ikke hjælpe i forhold til reguleringen af den finansielle sektor og til at undgå at vi kommer ud for et tilsvarende

jeg skal ikke stå og gentage økonomi og erhvervsministerens begrundelse for afvisning af forslaget men blot starte med at slå fast at vi i venstre ikke kan støtte forslaget fra s og sf lad os frem for at bruge pengene på en kommission i stedet afvente svar på nogle af de mange igangværende undersøgelser som også økonomi og erhvervsministeren henviste til og også som økonomi og erhvervsministeren nævnte har vi jo

her i folketinget taget stribevis af initiativer for at sikre den finansielle stabilitet fremover skærpede regler skærpet tilsyn på en lang række områder viser jo at vi har handlet resolut og sådan skal det naturligvis også være men hvad skete der egentlig forud for krisen

vi ser på dansk økonomi tror jeg vi er mange der glæder os over at regeringen overhørte oppositionens budskaber forud for finanskrisen

budskaberne fra rød blok jo vk regeringen har siden to tusind og et gennemført den sociale massegrav gennemført massive besparelser og smadret velfærdssamfundet forslagene var fra rød blok konstant brug flere penge mit favoriteksempel på et finansieringsforslag fra socialdemokratiet var i et finanslovforslag hvor man skaffede finansiering ved et punkt i udspillet der hed lavere gældsnedbringelse

udgiftskrævende forslag fra socialdemokratiet det vidner om en manglende forståelse for hvad det vil sige at være et økonomisk ansvarligt parti for havde vk regeringen lyttet

ville vi have været i en helt anden situation da finanskrisen ramte os vi brugte de gode år til at betale gæld af og det betød at vi i danmark har kunnet føre en af de allermest offensive krisepolitikker resultatet er at vi i dag står med en ledighed der er langt lavere end nogen forestillede sig da krisen ramte og i øvrigt også en ledighed der er langt lavere end på noget tidspunkt under den tidligere sr regering nu ser vi fremad i venstre er vi optaget af at sikre balancen på de offentlige budgetter i fremtiden det forhandles der i øjeblikket om i finansministeriet regeringen har lagt sin politik frem modsat

de hellere vil kigge bagud det forstår

vi får ingen fremadrettede bud fra s og sf på hvordan danmarks økonomiske udfordringer skal håndteres man lovede at offentliggøre sin økonomiske plan efter påske den er i hvert fald ifølge min kalender veloverstået men stadig ingen svar

som jeg indledte med at sige ser vi

i venstre med tilfredshed på at der er igangsat en lang række undersøgelser som opfølgning på finanskrisen vi afventer de mange undersøgelser der er sat i gang og jeg er også helt sikker på at der vil være stribevis

det som vi ikke bare i danmark men i hele verden har været igennem et kommissionsarbejde

vi som sagt ikke støtte og og jo særligt heller ikke når s og

ikke anviser nogen finansiering til hvordan man skal aflønne og betale for kommissionens arbejde ingen finansiering det er vi efterhånden ved at være vant til udgiftskrævende

at belyse finanskrisens årsager men ikke anviser finansiering til arbejdet

eftertanke også af den grund kan venstre

for at bringe andre ting i spil

kendetegnende at ordføreren har nogle synspunkter

hvad en socialdemokratisk politik i 00’erne ville have ført til og vi har nogle politiske synspunkter

og for begges vedkommende er der i tale om politiske holdninger

tilbage står at hvis vi skal have belyst hvad det er for nogle udfordringer der

til så forfærdelig meget at vi to er politisk uenige det er faktisk derfor at vi netop peger på at der er et

af de dokumenterede årsager så vi ikke bare

folketinget men også i den brede befolkning har nogle

ordføreren er enig med mig i at det ikke er sådan at den nuværende lovgivning

vi står over for det vi møder og hvad morgendagen bringer

hvert fald ikke stå her og lægge hovedet på på blokken og sige at

der ikke vil være behov for ændringer i fremtiden tværtimod vil jeg sige at der med garanti er behov for ændringer i fremtiden og til trods for

yderligere tiltag for at sikre den finansielle stabilitet

giver øgede muligheder i tilfælde af at der opstår en krisesituation for et pengeinstitut det understreger jo netop at når der opstår muligheder

nye situationer nye muligheder så skal vi selvfølgelig gribe dem for at sikre

er den krise vi netop har observeret og som vi taler om nu ikke den eneste den største javel men ikke den eneste vi har set kriser i

halvfemserne også og på baggrund af det er det selvfølgelig også nødvendigt at man husker det gode råd om

lave aftaler som holder i krigstid ordføreren nævnte selv i sin ordførertale at

tilbage og venter på at noget sker og at nogle fortæller os at her kan være noget der skal ændres

at vi rent faktisk indstiller os på

sandsynligheden for at noget sådant ske

af undersøgelser og jeg mener jo at det er helt naturligt at vi får svar på de ting som de forskellige undersøgelser

at vi får alle fakta på bordet

også plejer at påkalde sig forskernes

respektere at den mulighed foreligger

mange mange år endnu

et rent hypotetisk spørgsmål jeg der fik

at vi ikke skal have svar vi har og det er bare det jeg synes

vi burde anerkende igangsat stribevis af undersøgelser om en lang række af de elementer som har gjort at vi i folketinget har måttet

initiativer i form af bankpakker og alt mulig andet

sikre at vi kunne komme så skånsomt igennem

bemærkede jeg da med tilfredshed

at ordføreren i sin kommentar til ministeren var enig i at forudsætningerne i danmark var bedre end i så mange andre lande da vi ramte krisen

måske ikke altid det som ordførerens partikolleger giver udtryk for når vi diskuterer det her men jeg anerkender det synspunkt som jo indirekte er en anerkendelse af at vi har båret os fornuftigt ad i årene forud for krisen

jo i allerhøjeste grad er udtryk for en række undersøgelser som vi er enige om og som vi står bag

udmøntningen af de aftaler vi har om hele

hvad gik der galt i nogle af de pengeinstitutter der har måttet lade livet

på daværende tidspunkt og vi kan i hvert fald sige på en række områder ved

det for vi har ændret reglerne for at være på forkant

ligger masser af undersøgelser som vi selvfølgelig skal bruge til at se om

der er det bare jeg siger der er en lang række aspekter der er i gang med at blive undersøgt dem afventer jeg jeg svar

der er begået af dumheder og fejl under krisen i den forbindelse kan man ikke undgå at komme ind på bankernes rolle jeg er sikker på at regeringen også vil synes at sådan en undersøgelse vil være en god idé

ugebrevet a4 den enogtyvende februar to tusind og elleve

udtalt sig i henhold til

i gang på nuværende tidspunkt er det for eksempel konsekvenser for kundeforhold og kundebeskyttelse der skal være fuldt

herunder kreditklemme nedskæringer og fyringer

gang på nuværende tidspunkt og er det så sådan at hvis det ikke bliver fuldt belyst i de arbejder

der nu bliver trukket i land jeg

hvor ufattelig store konsekvenser finanskrisen

borgere i

jeg må også sige at det altså ikke

handler jo om hvordan vi som demokrati og som demokratisk velfærdssamfund blev rystet af en finanskrise hvordan kan vi undgå det sker igen

for at gøre med det men for hele danmark som samfund for at undgå at det sker igen

øm tå et sted og

må sige at de undersøgelser

analyse af den finansielle sektor og den risiko den udgjorde for resten

og en analyse af hvordan vi så håndterede det i danmark i de der dage hvor det simpelt

bankpakkerne vi sikrede stabilitet garantier for danskernes indskud og grobund for de fortsatte og helt nødvendige udlån til danske virksomheder for at systemet

kunne blive ved med at fortsætte at virksomhederne ikke gik i stå at

mistede deres arbejde sørgede for at den finansielle sektor kunne fortsætte det var nogle meget drastiske meget omfattende beslutninger der skulle træffes jeg refererede tidligere i et af spørgsmålene hvordan vi med den første bankpakke jo var

en meget meget presset situation og på meget kort tid skulle vedtage en bankgaranti på næsten det dobbelte af det danske bruttonationalprodukt til den danske finansielle sektor det var en stor risiko samfundet

været endnu værre hvis man ikke havde gjort det men det var meget meget store og meget voldsomme beslutninger

men nu er vi nået dertil hvor der ikke skal handles og reageres akut længere er tid til at se tilbage tid til at afdække evaluere lære af hvad der gik galt i den finansielle sektor se på om

beslutningsforslaget her handler altså om at få årsagerne til sammenbruddet i den finansielle sektor analyseret

vurderes og kun hvis vi kender diagnosen kan vi ordinere den rigtige medicin så

er grund til at bemærke at regeringen ofte påstår at danmark er kommet bedre ud af krisen end forventet og vi har klaret os bedre end andre lande

måske har vi klaret bedre end den danske regering havde forventet men det siger vel i bund og grund ikke så meget men vi har bestemt ikke klaret os bedre end så mange andre lande finanskrisen haft meget voldsomme konsekvenser

under krisen er faldet mere end i lande som for eksempel grækenland og og portugal

mistet ledigheden er steget meget hurtigt investeringerne

markant forbruget er på trods af skattelettelser og udbetaling af sp opsparingen faldet mens det er steget for eksempel i vores nordiske nabolande væksten er stadig væk meget lav i danmark og forventes også at være det i de kommende år hvor der i andre lande er kommet mere gang i væksten så vi er ikke kommet specielt godt ud af krisen synes jeg også derfor er det vigtigt at få afdækket årsagen til finanskrisen i verden og undersøgt håndteringen i danmark for kun ved at afdække de årsager

vi hindre og forebygge at der igen opstår en lignende krise andre lande har

foretaget eller sat tilsvarende evalueringer i gang af hvad der gik galt

holland som som danmark jo

norge storbritannien og og usa jeg synes kun at det er naturligt hvis vi gik samme vej så vi lægger op til en tilbundsgående undersøgelse som vi kan lære af som vi kan bruge til at få rettet op på det

godt nok efter at vi som jeg også godt vil sige bakkede op om den resolutte handling

men vi skulle jo nødig komme i situationen igen og kommer vi det skal vi være bedre rustet til

så vi anbefaler altså at man laver en analyse en kommission der består af uvildige folk finansielle og økonomiske eksperter og en evaluering skal være åben så relevante input også fra udlandet kan bruges det vil jo være stik modsat den

som det måtte gøres på da finanskrisen skulle håndteres resolut og

uden nogen høringsprocesser og og lang tid til diskussion

den finansielle sektor i danmark den situation skulle vi nødig komme i igen og kommer vi der skal vi gerne være klogere og det kan undersøgelser af konkrete banker ikke ændre på

kommissionsundersøgelse vi håber som sagt at vi

årsager og det radikale venstre er også parat til at støtte en grundig

finanskrisen der er jo mange

også har indgået i debatten enkeltstående hændelser som

rigsrevisionen undersøger også nogle ting

det fremadrettede perspektiv

sætte nogle lapper på hist og pist uden egentlig at forholde os til

er nogen modstrid mellem de initiativer vi løbende har taget

været udsat for i mange mange år det

jobtabet og vi har haft en meget meget kraftig ledighedsudvikling heldigvis fra et lavt niveau

med til at understrege at i en globaliseret verden hvor vi også er

andre steder også på finansmarkederne

sikre sin finansielle stabilitet også selv om der kommer

et finansielt uvejr som det

nemlig at kigge på de rent nationale danske faktorer

spørgsmål om hvordan vi forholder os til verden omkring os

regeringen tillod en overophedning i årene op til

med det afrikanske kontinent er det kun zimbabwe der har haft en lavere vækst end den vi har haft i danmark

det er selvfølgelig ikke godt nok og derfor er der grund til at undersøge hvad årsagerne var og hvordan

var jo vores boligprisboble som brast og som skabte en massiv utryghed for de mange mange danskere som

fast ejendom de var jo i årevis blevet belært af v og k om at

gennem boligskattestoppet sørge for at boligejerne vidste præcis hvad de

alligevel lykkedes det altså

priserne efter at have udviklet sig meget hastigt opad tog samme tur ned ad slisken

mange danskere måske i dag er i en situation hvor de er

med den alvor som vi i hvert fald gør når nationalbankdirektøren advarer om at alle de faktorer der skabte boligprisboblen

og der er fortsat det det samme låneregime

bidrog til boligprisboblen

ikke afgørende for at sikre den finansielle stabilitet også på boligmarkedet at vi lytter til de uafhængige økonomer i det økonomiske råd eller for den sags skyld i nationalbanken

eksempelvis ved som vi har foreslået

boligskattestoppet derfor

afgørende at også det forhold bliver undersøgt i forbindelse

en undersøgelse vi kan ikke sidde nationalbankdirektørens advarsler

også er klar til at gøre den reelt tilbundsgående og komme hele vejen rundt om

problemet og dermed også inddrage boligprisboblen dens årsager og de muligheder vi har for

et uhyggeligt chok for danmark og resten af verden lige så længe har usikkerheden i bankverdenen præget forsider på aviser og tophistorier i nyhedsudsendelser den ene bank efter den anden

har været i problemer stater har udstedt enorme garantier for at sikre stabiliteten på pengemarkederne

medejere af banker og understøtter hele industrier finanskrisen har ramt danmark hurtigere hårdere og mere langvarigt end det har været tilfældet i en række andre lande senest er amagerbanken bukket under og usikkerheden er stadig udbredt i den finansielle sektor der er mange årsager til den finansielle krise men endnu flere spørgsmål særlig hos almindelige opsparere aktionærer og forretningsdrivende der alle har tabt styrtende med penge på bankernes krak eller absurde adfærd de spørgsmål skylder folketinget at finde svar på spekulationer på boligmarkedet har især været arnestedet for den danske finanskrise der er ingen tvivl om at det danske ejendoms og boligmarked har været præget af prisstigninger der langt har overgået et økonomisk bæredygtigt niveau

andre finansinstitutter ikke holdt sig tilbage

meget risikable investeringer en yderst lempelig kreditpolitik i pengeinstitutterne har ligeledes ydet sit og været direkte årsag til en ekstrem ekspansion i omfanget af udlån med en gennemsnitlig vækst i sektoren på mellem tyve og fem og tyve procent årligt

over halvtreds procent da boligboblen i danmark bristede i

to tusind og otte kom de danske pengeinstitutter i særdeles alvorlige problemer det var derfor nødvendigt i to omgange at sætte ind med statslige initiativer for at redde finanssektoren fra et monumentalt kollaps et kollaps som

virksomhedernes overlevelse og den enkelte danskers privatøkonomi finanssektoren har en særlig position i samfundet når finanssektoren handler agtsomt og konstruktivt

i høj grad med til at sikre at danmark kan udvikle sig i en vækst og velfærdsmæssig positiv retning

kortsigtet og spekulativt skader den omvendt vores fælles samfund vi kan og skal lære af den finansielle krise og vi skal sikre

igen kommer til at stå i en så alvorlig situation som vi står i nu det er ganske enkelt nødvendigt

gennemgribende analyse af spillereglerne for banker sparekasser og andre finansielle virksomheder i danmark regeringen afviser at gennemføre en officiel analyse af årsagen til finanskrisen og den danske finanssektors sammenbrud det er dybt beklageligt siden nitten firserne har vi i danmark oplevet tre større sammenbrud i finanssektoren hver gang er karakteren den samme eksponering mod ejendomsmarkedet drevet af dristige bankledelser uden tilstrækkelig kontrol regeringens afvisning af en analyse står i kontrast til flere af vores nabolande og lande i eu som har valgt at gennemføre grundige analyser

med det formål at forstå

og modtage anbefalinger til eventuel ny fremtidig regulering af finanssektoren den danske stat skal skånes for endnu en gang at stille næsten det tredobbelte af bruttonationalproduktet som sikkerhed for de danske banker det er ganske enkelt nødvendigt med en grundig analyse af årsagen til finanskrisen hvilke elementer der har accelereret den i danmark hvilke konsekvenser

for de danske borgere og ikke mindst hvordan vi forebygger at der igen

en analyse bør som minimum se på følgende elementer årsager til den danske finanskrise konsekvenserne for det danske erhvervsliv og den danske beskæftigelse herunder kreditklemme nedskæringer og fyringer konsekvenser for aktionærer herunder bankernes rådgivning med aktionærernes investeringer konsekvenser for kundeforhold og kundebeskyttelse herunder store private tab på risikable investeringer fejlagtig rådgivning og lignende finanstilsynets rolle i finanskrisen herunder manglende indgreb og kontrol og bankpakkernes indhold

adfærd denne krise er ikke den første men den tredje store krise inden for få årtier

jeg har bemærket undervejs i debatten en række synspunkter som jeg kort vil kommentere

venstres ordfører for en

den overophedning der skete inden finanskrisen skal være et væsentligt element i undersøgelsen ligesom herre morten østergaards bemærkninger om boligprisboblen er fuldstændig relevante

ministerens svar

man kan jo gennemføre analyser om snart sagt hvad som helst tror jeg mere eller mindre

skyldig i at huske forkert men

med til at understrege det her med at regeringen ikke altid vurderer tingene korrekt ifølge ministeren skulle det være syv hundrede år siden at mordet i finderup lade skete

blande mig i historieundervisningen men men det er dog måske meget bemærkelsesværdigt

at vi har en fejlvurdering på det også

dog alligevel glad for at dansk folkepartis ordfører ikke sagde

til en fremtidig kommission selv om ordføreren jo altså ikke kunne støtte det her og nu jeg kunne godt have tænkt mig at dansk folkepartis ordfører

havde været mere klar i mælet i forhold til dansk folkepartis holdning til dette område jeg

fru colette brix partifælle herre peter skaarup har sagt det meget klart til ugebrevet a4 han har udtalt følgende

måske nok de dygtigste folk til opgaven men en kommission skal ikke kunne skydes i skoene at den er politisk så undersøgelsen skal ikke foretages af regeringen jeg vil foretrække en uafhængig hurtigarbejdende kommission der kan færdiggøre opgaven på under et år jeg håber naturligvis at dansk folkeparti

de undersøgelser som dansk folkeparti gerne vil afvente resultaterne af

socialdemokraterne vil at danmark ikke skal opleve flere finanskriser og bankkrak vi vil ikke at flere familier skal se opsparing og pensionsmidler gå tabt mens huset må sælges og far og mor stille sig op i arbejdsløshedskøen som følge af yderligere finanskriser

uden om at udefrakommende faktorer også i fremtiden vil kunne påvirke den danske økonomi

sådanne udfordringer det skal det danske samfund naturligvis være parat til i handling og i regulering vi skal ikke handle reaktivt

i efteråret to tusind og elleve der er tale om et initiativ som i givet fald vil give staten ekstraudgifter på cirka firs million kroner og ikke de tres million

som fremgår af beslutningsforslaget

i den situation vi er i nu

har jeg vanskeligt ved at se hvor vi kunne finde yderligere firs million kroner til maskinmesteruddannelsen det er ganske enkelt penge som ikke findes medmindre vi lader det få konsekvenser for andre områder medmindre der skal spares på sygehusene på plejehjemmene og på skolerne her kommer vi til et af de største problemer med beslutningsforslaget det anviser nemlig ikke hvordan vi skal finansiere de ekstra firs million kroner en tillægsbevilling i form af et aktstykke

sig selv nok pengene skal findes et sted og det ansvar påtager forslagsstillerne sig ikke de anviser nemlig ikke hvor der så skal ske beskæringer jeg tror i øvrigt vi må være forberedt på at vi ville blive mødt med et tilsvarende krav fra de øvrige maritime uddannelser som har fået en adgangsbegrænsning de vil uden tvivl også gerne have tilført ekstra midler således at der kan optages flere elever

en række besvarelser til folketingets uddannelsesudvalg viser de foreløbige indberetninger fra skolerne at der i indeværende år er optaget tre hundrede og seks og tyve maskinmesterstuderende ud af det forventede samlede optag på cirka fem hundrede og fem og tres maskinmesterstuderende i hele to tusind og elleve der forventes således optaget cirka to hundrede og fyrre studerende på maskinmesteruddannelsen i efteråret to tusind og elleve inklusive de studerende som består adgangskurset og som derefter ønsker at blive optaget på uddannelsen faktum er altså at der uddannes rigtig mange maskinmestre flere end før og langt flere end dem som rederierhvervet aftager

uddanner således også maskinmestre til andre dele af erhvervet vi har fokus på både rederiernes og landindustriens behov

ved at lave specifikke behovsanalyser der dækker behovet for maskinmestre regeringen følger naturligvis løbende udviklingen i optaget antallet af dimittender og ledigheden for maskinmestre og det vil vi fortsætte med

hvad der var baggrunden for aftalen for to tusind og elleve i forbindelse med finansloven

er tilgangen til de maritime uddannelser eksploderet fra to tusind og otte til to tusind og ti alene på maskinmesteruddannelsen blev tilgangen fordoblet

vil vi mangle mangle tre hundrede og firs million kroner

det lykkedes med finansloven at tilvejebringe knap halvdelen af dette beløb til de maritime uddannelser

i de kommende år generelt se at vi bliver nødt til at føre en stram økonomisk politik det er de barske realiteter

forbrug i danmark ingen andre lande i hele verden bruger så mange penge på offentligt forbrug som vi gør

mulighed derfor at genindføre den adgangsbegrænsning på skibsofficers og maskinmesteruddannelserne som var realiteten før

en række fakta med finanslovaftalen for to tusind og elleve har vi i overensstemmelse med de politiske uddannelsesaftaler på det maritime område sikret et alsidigt maritimt uddannelsessystem med geografisk bredde hvor samtlige maritime skoler fortsat er økonomisk bæredygtige det er lykkedes os at tilføre ekstra en hundrede og fem og halvfjerds million kroner i perioden

og der bruges i de kommende år flere penge på de maritime uddannelser end nogen sinde før flere penge end nogen sinde før vi har opretholdt et optag på maskinmesteruddannelsen som både ligger over det høje to tusind og ni niveau og ikke mindst ligger et godt stykke over det niveau der blev fastsat i den brede politiske uddannelsesaftale for to tusind og fire i de kommende år vil der blive færdiguddannet det højeste antal maskinmestre i årtier

tusind og tretten forventes der at dimittere fem hundrede personer sidst men ikke mindst sikrer det høje optag at de maritime uddannelser også fremover bidrager til at opfylde de generelle uddannelsesmålsætninger på den baggrund fastholder regeringen beslutningen fra finanslovaftalen for to tusind og elleve og kan derfor ikke støtte

og det lige meget om det er efterskoler

en meget meget lav ledighed det her spørgsmål handler jo om

rigtig tåbeligt

han spurgt men firs procent af alle de maskinmestre der er

de arbejder med infrastruktur energi og en

at vi sidder med en ansvarlig regering som ikke bare kan love guld og grønne skove

skal det jo finansieres

hæver man skatter og afgifter for almindelige mennesker

komme med flere forslag om ugen som koster penge og det kommer enten til at

almindelige borgere øgede skatter og afgifter eller det kommer til at koste at man sparer i uddannelsessektoren plejesektoren eller sundhedssektoren for der findes jo altså ikke en skattekiste

gården hvor man kan grave flere penge frem til de to tre ønsker man har per uge som koster flere penge

man uddanner nu nærmest det dobbelte af hvad der

søger ind på andre uddannelser hvor der ikke er loft

bare er nogle andre kasser inden for det offentlige

det ser pænt ud på økonomi og erhvervsministerens budget at der er et loft og en prop i hullet så der ikke kommer flere udgifter

at halvtreds procent af dem skal have en videregående uddannelse så de her

hvis det endelig er et økonomisk problem har vi jo nogle fælles globaliseringsmidler vi

ekstra maskinmesterstuderende det koster firs

da godt være at man vil hæve skatter og afgifter for almindelige mennesker

at man vil skære i sundhedsudgifterne eller i skoleudgifterne eller i ældreudgifterne

hørt hvor man finder de penge med hensyn til maskinmestrene er der aldrig

blev uddannet så mange som der bliver nu jeg har ikke set noget sikkert tegn på at man kunne fylde de pladser

den bedst mulige uddannelse derfor bruger vi rigtig mange penge på uddannelse og forskning vi har hævet forskningsbudgettet i danmark siden to tusind og seks og frem til nu

det er også en uddannelse der viser flotte beskæftigelsestal når de studerende afslutter deres uddannelse der har som økonomi og erhvervsministeren redegjorde for i de seneste år været en stigende tilgang til maskinmesteruddannelsen og det har givet nogle økonomiske udfordringer

det også vigtigt at slå fast at vi med finanslovaftalen for to tusind og elleve sikrer ekstra

det betyder at vi kan fastholde et meget højt niveau

et loft over antallet af pladser på maskinmesteruddannelsen det blev så ophævet og det gav en stor stigning i antallet af ansøgere og optagne

med finansloven for i år fundet en hundrede og fem og halvfjerds million

har vi måttet lægge et loft over antallet af optagne på uddannelsen men vel at mærke på et niveau der giver mulighed for at optage

loft der var gældende indtil to tusind og otte i venstre er vi glade for at vi har fundet en finansiering til at sikre et fortsat højt aktivitetsniveau

være rart at kunne give frit optag men den økonomiske virkelighed er desværre at den mulighed ikke eksisterer hvis man er optaget af at vi har styr på de offentlige budgetter alternativet til at indføre et loft på maskinmesteruddannelsen vil være at nedsætte

i venstre har vi taget ansvaret for at sikre en fremtidig finansiering af maskinmesteruddannelsen i danmark desværre kan

ikke sige det samme om socialdemokraternes beslutningsforslag finansiering er der ingen af og så er det jo ikke svært at love guld og grønne skove men generelt er det jo efterhånden sådan at udgiftskrævende forslag fra socialdemokraterne er meget konkrete kontante og håndfaste mens finansieringsforslag fra socialdemokraterne derimod er en grundlæggende mangelvare når der ikke er finansiering med til

hvor skal pengene så komme fra

konkret i venstre sætter vi

som sagt sikret ekstra finansiering så vi kan fastholde et højt aktivitetsniveau og et aktivitetsniveau der er højere end i to tusind og otte jeg ville gerne her kunne stå og love ekstra penge og sikre frit optag men det tillader den økonomiske den økonomiske situation jo helt åbenlyst ikke vi vil i venstre ligesom ministeren følge udviklingen i antallet af ansøgere antal dimittender og ledighedsudviklingen nøje pengene skal passe og finansieringen skal være

over så bliver grænserne lukket så alt det vi skal leve af i fremtiden

reducere men skal der gives skattelettelser også til de rigeste i dette land er man helt med

spørgsmål som jeg gerne vil stille til venstres ordfører er jo om det er klogt

har sagt at det er uklogt at gå ind jeg er helt med på at der er en finansieringsdel og derfor vil jeg gerne høre venstres ordfører om det er sådan at de to hundrede mennesker her der nu bliver

der er blevet fyret de benytter lejligheden til

et fagligt grundlag som maskinarbejdere eksempelvis

klogt at gå ind og skære ned

finansordfører har jo også tidligere stået her i folketingssalen folketingssalen og indrømmet

skattepolitik er finansieret så lad os lige få den slået ned en gang for

er vi optaget af at vi sikrer finansiering til det her område og det er derfor at en ansvarlig regering sammen med dansk folkeparti og kristendemokraterne fandt en hundrede og fem og halvfjerds million kroner til at sikre et fortsat højt

helt konkrete håndgribelige penge mens jeg

endnu stadig har til gode at få at vide hvordan det er socialdemokraterne vil finansiere de gyldne løfter

at finde finansiering vi har fælles globaliseringsmidler som vi kunne bruge på det her område hvis det er det

må herre torsten schack pedersen

de muligvis komme ind på en anden uddannelse der endnu ikke er loft på og kvote på

eneste der ser positivt og pænt ud

statens budget flytter man bare pengene et andet sted hen

dernæst kan vi få en masse afledte mindre indtægter til staten og udgifter i form af ledighed

ikke at få de samme indtægter fordi de her folk er nogle vi ved arbejder benhårdt

også bringer valuta hjem til danmark så vi kommer til at miste flere indtægter i fremtiden og vi kan få

blev anvendt fra folketingets talerstol og det som spørgeren anviser

har man nogle penge der er helt konkrete håndfaste og dem kan man tage og føle på dem kan man finansiere forslag med eller også har man noget noget varm luft og noget snak

vi er i venstre optaget af at vi kan finansiere de løfter

løftet bevillingerne med en hundrede og fem og halvfjerds million kroner og sikret at vi kan fastholde et højt aktivitetsniveau nu går der nogle måneder inden der er globaliseringsforhandlinger igen

melde ind hvad man har af ønsker og muligheder men jeg vil ikke her stå og foregribe de forhandlinger som skal finde sted til efteråret hvis det følger

låg på nogle ting men jeg vil gerne spørge hvor

maskinmestre man er blevet enige om at uddanne hvor ved man fra

bare at spørge én organisation om niveauet for maskinmestre

arbejde om bord på et skib

tal man er nået frem til og ikke det tal som vi lægger op

indberetninger vi har fået fra skolerne og organisationerne om

for ingenting at lave tænk her har vi et par hundrede mennesker som gerne vil i gang med en uddannelse javel det er deres ønskeuddannelse

men hvis der nu er en sammenhæng imellem det de gerne vil uddanne sig til og det som vi skal leve af i fremtiden

at rederiforening om hvor mange maskinmestre der skal arbejde om bord på skibene hvorfor spørger man ikke dansk industri hvorfor spørger man ikke maskinmesterforeningen

de færreste folk der vil uddanne sig til arbejdsløshed jeg har jo breve fra folk

at vi kan fortsætte med vores uddannelse til august

at afskedige lærere og indskrænke på maskinmesterskolerne i danmark

maritime officersuddannelser er historien om succes behovet for maskinmestre vokser og der forventes fuld beskæftigelse i årene fremover maskinmestre er vigtige for virksomhedernes produktivitet og konkurrencedygtighed sf ser det som en succes når optaget på de maritime uddannelser og især på maskinmesteruddannelsen er steget de senere år det er godt for de mennesker som

deres rette hylde i de her job det er godt for erhvervslivet og det er godt for samfundet i det hele taget det er derfor fuldstændig uforståeligt at regeringen df og kristendemokraterne vil spænde ben for den glædelige udvikling inden for disse fag som netop understøtter jobskabelsen i de private virksomheder omkostningerne til uddannelse er altså ikke bare kortsigtede udgifter som man kan spare væk i finanslovforhandlinger uddannelse er en investering i fremtiden det er nøglen til at få danmark videre

ministeren har skrevet at hvis der ikke blev grebet ind ville udgifterne i perioden to tusind og elleve til fjorten

i perioden to tusind og elleve til fjorten

muligt at finansiere yderligere vækst det er udtryk for en reaktionær og en kortsigtet politik

men også virksomhedernes muligheder for vækst

kvoterne på maskinmesteruddannelsen er sat af søfartsstyrelsen der vurderer hvor mange maskinmestre der vil være brug for i rederierne men firs procent af maskinmestrene arbejder i dag i virksomheder i land

grundfos danfoss og

har sagt det er en helt forkert beslutning hvis vi for eksempel vil nå de klima og energimål vi har sat

der brug for mange flere maskinmestre til de opgaver det han siger

bliver bakket helt op af funktionschefen for teknisk marketing i grundfos martin pedersen der har sagt det er helt afgørende for os at der bliver uddannet flere for ellers kan vi slet ikke finde folk til at besætte de ledige stillinger vi har

vil få flere af i fremtiden

sf mener at danmark skal ind på et vækstspor med skabelsen af flere private arbejdspladser regeringen og dens støtter vil den anden vej med besparelser der vil bremse væksten

et lille ekstra søm til den ligkiste som væksten befinder sig i under den nuværende regering regnskabs og talførende i regeringen er vældig optaget af hvorvidt de fastlagte bevillinger bliver overskredet i stedet for at være optaget af hvordan vi får skubbet gang i danmark

til sommer får to hundrede ansøgere til maskinmesteruddannelsen knust deres drømme fordi de faste kvoter på skolerne betyder at de ikke bliver optaget på studiet rektor for

har sagt det er nok det mest frustrerende man som leder af en uddannelsesinstitution kan komme ud for masser af unge vil gerne starte hos os vi er klar til at modtage dem men vi må ikke

chef i dansk industri charlotte rønhof har sagt vi vurderer behovet for maskinmestre til at være stort og i fremtiden vil behovet vokse så det er besynderligt at der er kvoter på optaget

kvoterne og besparelserne er et udtryk for et politisk snæversyn hvor væksten og jobskabelsen i det private erhvervsliv sejles agterud reel økonomisk ansvarlighed på bare lidt længere sigt vil være at optage de to hundrede ekstra

sympatisk beslutningsforslag det

jeg ikke særlig sympatisk i en tid hvor vi har så store økonomiske udfordringer

beslutningsforslaget opfordrer socialdemokraterne regeringen til hurtigst muligt at tage initiativ til at der kan optages yderligere to hundrede studerende på

har vi med finanslovaftalen sikret at vi kan fastholde et optag på maskinmesteruddannelsen som ligger over

og som ligger langt over det niveau som var aftalt i den brede uddannelsespolitiske aftale fra to tusind og fire det er vi også tilfredse med

i perioden to tusind og elleve til

nogen sinde før

i de kommende år blive færdiguddannet det højeste antal maskinmestre i årtier og dermed bidrager de maritime uddannelser i høj grad til at opfylde regeringens uddannelsespolitiske

men ikke mindst følger der ingen finansiering med forslaget

firs million kroner ekstra men man anviser ikke hvor man vil finde pengene det er klassisk socialdemokratisk politik men det er

hverken klogt eller hensigtsmæssigt

herre rasmus jarlov i at udtale sig om mangt og meget

uddannelse og økonomi det der faldt mig for brystet var at han sagde at det er

kommet med det må jeg så forstå sådan at han synes det er usympatisk at der er to hundrede mennesker som gerne vil uddanne sig i en periode

her findes der håndværkere som har arbejdet i

inden for en branche hvor alle siger

usympatisk gav jeg også en begrundelse for det og det var ikke

forsøgte at lægge mig i munden

at jeg ikke synes det er særlig sympatisk at man går ud og bruger

men det er jo dybest set

det der er interessant er

at de bare går hen og vælger en anden uddannelse og den koster det samme og hvis det endelig er sådan

globaliseringsmidlerne fra to tusind og seks

er det bare fordi man af ideologiske årsager er

være et loft over hvor mange maskinmestre vi vil uddanne i dette land

åbent vil erkende at jeg ikke har sat mig ind i det jeg er blevet kaldt ned

for at oplæse en ordførertale så jeg kan jo henvise til ministeren som sidder her og som sikkert vil være ganske villig til at tage den diskussion

debatten og først og fremmest tak til det radikale venstre og

utvetydigt giver opbakning til

helt tydeligt at de to partier har en uddannelsespolitisk dagsorden der er værd at forfølge og også er villige til at betale regningen

havde været rundtomkring og fundet alle de positive citater som erhvervslivet

at kerneområder som

det konservative folkeparti meget meget nær lader man

at man lige pludselig kun henvender sig til én organisation for at spørge hvor mange folk der er brug for af en bestemt slags

til øvrige aktører inden for det her område og spurgt efter hvor mange

af onde mennesker der ikke synes

maskinmestre er et folk

der var nogle der sagde en populær uddannelse ja ja men der skal bestilles noget rigtig mange har også

på rigtig mange forskellige felter derfor er det simpelt hen uklogt af regeringen og flertallet nu at afvise de her to hundrede unge mennesker jamen herregud

radikale venstres skyld det er for de to hundrede

få dem uddannet vi har dem jo allerede inde på skolerne

at fortsætte når vi så har den her diskussion om økonomien

at hvis de her to hundrede mennesker bliver afvist

at søge et andet sted hen og tage en uddannelse det er måske ikke deres ønskeuddannelse det er måske heller ikke en uddannelse

måske bedre at de får en alternativ uddannelse men så koster det det samme antal kroner for samfundet er det ikke rigtigt vil

en omflytning og derfor kommer vi også til

om det er klogt at hvert enkelt ministerium har sit eget uddannelsessystem uden at det er koordineret med andre

det er klogt jeg synes det er synd og skam at man ikke er kommet længere når

der har jo ikke været indbudt til en eneste forhandling om det vi vil gerne hjælpe

og i skal ikke komme og belære os noget som helst om hvad der er brug for og hvad der er godt for de unge mennesker og samfundet det har vi ordnet jeg synes ikke

til også i forbindelse med udvalgsarbejdet her

to hundrede mennesker som vi bringer i en situation hvor de kan komme videre med den uddannelse som vi

og trods alt håbe på at når der er nogle fra regeringen

har sagt at det her er et sympatisk

i globaliseringens hellige navn fordi vi

vi har jo haft deputation efter deputation

bare med nogle andre ord så jeg synes at det er en sort

for maskinmesteruddannelsen nuvel der er flere der gerne

har jeg lovet på hendes vegne at fremføre følgende lovforslaget som vi her behandler er et delelement i udmøntningen af konkurrencepakken som er indgået mellem regeringen dansk folkeparti liberal alliance og

at fremme konkurrencen og produktiviteten i den private og offentlige sektor med lovforslaget her udmøntes den del af konkurrencepakken der vedrører øget konkurrence

går i al sin enkelhed ud på at indenrigs og sundhedsministeren bemyndiges til at

skal konkurrenceudsætte nærmere fastsatte opgaver

at der gradvis introduceres pligt til at konkurrenceudsætte udvalgte udvalgte udbudsegnede opgaver

gerne understrege at lovforslaget her ikke ændrer på målet nemlig at sigtet for regeringen som hidtil vil være en aftalebaseret ordning hvor regeringen vil søge at opnå en ny frivillig aftale med kommunerne om at de konkurrenceudsætter beskedne en og tredive procent af deres opgaver ved udgangen af to tusind og femten i forhandlingerne med kl vil regeringen endvidere gå efter en aftale som forpligter de kommuner der i dag konkurrenceudsætter mindst til at øge konkurrenceudsættelsen mere end de øvrige

voldsomt mellem ellers ens enheder det vil sige fra region til region og fra kommune til kommune i to tusind og ni var der for eksempel seks kommuner der konkurrenceudsatte mere end tredive

eksempelvis var syv kommuner der konkurrenceudsatte mindre end tyve procent

skaber henholdsvis mest og mindst konkurrence om opgaverne det gælder både samlet set og for forskellige opgavetyper den store variation i konkurrenceudsættelsen fra kommune til kommune indikerer at konkurrencen om offentlige opgaver kan øges væsentligt

ville den samlede offentlige konkurrenceudsættelse stige med omkring otte milliard kr hvis alle kommuner konkurrenceudsætte lige så meget som den kommune der konkurrenceudsætter tiende mest i dag derfor giver det

venstres øjne god mening at man ikke alene går efter en aftale der samlet set øger konkurrenceudsættelsen men som også forpligter de kommuner som i dag er dårligst dårligst til at spørge om prisen til at blive bedre til at spørge ind til pris og kvalitet regeringen har igennem efterhånden en årrække hvert år indgået en frivillig aftale med kommunerne om konkurrenceudsættelse

på den baggrund gerne kvittere for kommunernes positive tilkendegivelser om at der i kommunernes landsforening ikke alene er bred politisk enighed om at konkurrenceudsættelsen skal øges

ønsker at videreføre samarbejdet mellem kommunerne og staten om nye ambitiøse mål for konkurrenceudsættelse det vidner i sig selv om at der i kommunerne er en bred opbakning til at bruge konkurrenceudsættelse som et vigtigt instrument til at sikre mest service for skattekronerne for venstre er det afgørende at opgaverne bliver løst bedst og billigst og ikke om leverandøren er offentlig eller privat derfor er vi meget tilfredse med at det som led i konkurrencepakken er lykkedes at indgå en aftale

uanset ambitionsniveauet i kommuner og regioner vil sikre at vi i det offentlige bliver langt bedre til systematisk at spørge til prisen

de udtryk for at man stadig væk vil følge det at man vil have en aftale

ikke som regeringen siger ja så kan regeringen

når man læser høringssvarene

det ligger mig slet ikke så fjernt at skulle tage

kører lidt længere på literen og en af de mest effektive måder

udført opgaver spørger til prisen i stedet for

plejer vi prøvede for mange år siden at konkurrenceudsætte der var ikke den store interesse så det duer ikke det er det vi vil have lavet om det er derfor vi siger en øget anvendelse af konkurrenceudsættelse er et gode det vil vi gerne forhandle os frem til frivilligt

hvis det kniber ad frivillighedens vej så har vi altså vist at vi mener det alvorligt men vi er også af den klare opfattelse at kommunerne har en egeninteresse i at den

derfor er vi helt sikre på at det også kan lykkes

at det jo er i kommunernes egen interesse at foretage

at den ikke får noget ud af det andet end øget bureaukrati

man ikke have tillid til at at de decentralt selv kan afgøre

jo trods alt ude i kommunen eller i den enkelte region man ved hvor skoen trykker

skal sende i udbud og

det synes jeg er en forudsigelse som er

vi stiller jo ikke krav om at det er en udliciteringsgrad der skal være men en

der er det bare jeg må sige at der mener jeg at vi har

en fælles opgave i at sørge for at når det offentlige

udfører eller indkøber

ydelser skal vi være sikre på at skatteborgernes penge anvendes mest effektivt og der vil jeg

mig tilfreds med et udsagn fra nogle der siger

spørge til prisen det synes jeg er en forkert tilgang til at anvende skatteborgernes penge mest effektivt for det kan jo sagtens være at

vi ser jo gode eksempler i mange kommuner hvor man finder nye områder hvor man finder nye veje og hvor man måske tidligere havde forsøgt noget

så det er såmænd blot for at sikre at skatteborgerne får mest mulig værdi for deres penge at vi sikrer at den

bare du gør det jeg siger det er sådan lidt det der er pointen i det her synes jeg at kommunerne må gøre lige hvad de vil bare de gør det regeringen synes er det rigtige

er fristende at snakke om kommunalt selvstyre og specielt når det er venstre der snakker at

bevare et kommunalt selvstyre når man laver et forslag som det her hvor man jo rent faktisk lægger en

skal være med kl når jeg spørger om balancen er opnået

jo netop viser sig at kommunerne i stigende omfang sender ting i udbud og altså spørger til prisen hvorfor

for skatteborgernes penge hvad er det for et serviceniveau hvad er det for en kvalitet hvad er det man mener at borgerne i ens kommune skal nyde godt af af de velfærdsgoder som vi finansierer i fællesskab det

gået ind i kommunalpolitik for

være arbejdsgiver for at være driftsherre jeg tror man går ind i kommunalpolitik fordi man er optaget af hvordan man udvikler sin kommune hvad

bydes de ældre medborgere det tror jeg er det der trækker

går ind i kommunalpolitik jeg tror ikke det er hvorvidt man skal sidde

er for en kvalitet man vil tilbyde og så må vi jo i i fællesskab fra hele samfundslivet sige

alle en interesse i at det sker til den bedst mulige pris og derfor er det altså nødvendigt at vi spørger

en del af det som borgerne betaler for er jo også det administrative system det bureaukrati som følger med i en kommune er ordføreren parat til at kigge på en balance mellem det at skulle sende ting i udbud og så de administrative omkostninger det har hvis man skal lave de her udbud det er nok specielt i de små kommuner eller i de kommuner hvor man tidligere

de store gevinster ved udbud at man egentlig med

er nogen private leverandører der byder ind at vi er for små eller at konkurrencesituationen gør at der ikke er nogen som byder ind på den her type opgaver

de kommuner under et unødigt pres at man skal

uden at de reelt har mulighed for at vinde noget på

ønsker at borgerne i en kommune skal have så har man vel formodentlig gjort sig nogle overvejelser

hvordan ydelsen skal se ud hvad det er for

en kvalitet man ønsker at borgerne skal have jeg går da ud fra at man har gjort sig nogle overvejelser

og hvis det er velbeskrevet og man har gjort sig klare overvejelser over hvad man vil have og ikke bare gør som man plejer

nogle af de forberedelser der skal til for at man så efterfølgende kan spørge til prisen

at lære af hinanden det er jo ikke sådan at en kommune der har haft stor succes

så vil smække døren i hvis nabokommunen kommer og

havde mange der bød ind kan vi se

ser ud til at kunne løse opgaven på en

mere effektiv måde end i selv kunne tidligere

være at vi kunne lade os inspirere af det der har jeg altså ikke oplevet at der

mener også at det ville være oplagt at

det samarbejde som jeg ved foregår nogle steder

når man følger partiet venstres historik og ikke mindst den nuværende indenrigsministers

været kendetegnet ved at være et forsvar for frihed et forsvar for decentralisme og et forsvar for det kommunale selvstyre men når man så kigger på hvordan den nuværende regering har

samfundet danmark igennem de seneste ti år

det har været øget statsliggørelse det har været øget centralisme og det har i høj grad været mistillid over for landets kommuner vi har tidligere fra socialdemokratisk side kritiseret regeringen for at ville tvinge kommunerne til at sende flere opgaver i udbud

ministeren og partiet venstre kunne berolige os med at der ikke var tale om tvang

tale om en aftale det har vi været usikre på om var rigtigt

vurdering at det var tvang noget tyder altså på at man virkelig vil den her tvang og nu har man så

skrive ned at målet er mere tvang så hvor

tidligere var fremme med

statscentralismens sure sabel det er altså en ændring i ideologi

partiet venstre man vil have meget mere ind på slotsholmen og diktere alt ned i mindste detalje da vi havde

vi fra en række af regeringspartiernes ordførere men også dansk folkepartis ordfører herre hans kristian skibby den bemærkning

prøv at høre der er jo tale om en aftale

når man kigger på hvad det er for forslag

tager vi tvangsvåbenet i brug

sidder og forhandler og skal lave en aftale hvor ligeværdig bliver den aftale så hvis det er sådan

at man som kommune eller region udmærket godt ved

er ikke frihed det er ikke tillid det er ikke demokrati og det synes vi fra socialdemokratisk side er dybt problematisk så vi vender os imod det her forslag vi synes fra

være rigtig godt med konkurrence

det er en rigtig udmærket idé at man hvis man i en kommune tror på at der er en opgave der kan løses bedre i det private så sender

opgaven udbud jeg tror endda også

at det vistnok er de socialdemokratiske kommuner der sender flest opgaver i udbud men der er bare kæmpestor forskel fra kommune til kommune

er meget tætbefolket så kan det være at der er mange virksomheder

vil byde ind på nogle af de offentlige opgaver er man i en

måske ikke så mange virksomheder der vil byde ind

der altså forskel på hvad man risikerer at spilde af ressourcer på bureaukrati for man skal være opmærksom på

ringbind efter ringbind man skal udfylde

skal udfyldes med udbudsmateriale og man skal have jurister til at sidde og svede over det her udbudsmateriale hvis det så er sådan

det spild af skatteborgernes penge på bureaukrati det er der vi

i udbud i stedet for at tvinge dem til at spilde skatteborgernes penge på unødigt bureaukrati

have hals og håndsret over kommunerne i det her spørgsmål hvorfor skal man kunne sidde centralt på slotsholmen og gennemtrumfe sin vilje hvad er der blevet af venstres tro på det kommunale selvstyre venstres frihedsånd venstres decentrale ånd

notere sig de mange høringssvar der er kommet når man læser høringssvarene

som i meget voldsomme vendinger vender sig imod det her udemokratiske tvangsforslag fra regeringen jeg kan bare nævne danske regioner dansk sygeplejeråd foa ftf kommunernes landsforening

organisationer og så videre og så videre der er masser

man tilsidesætter det kommunale selvstyre

man vil centralisere hvorfor man vil statsliggøre jeg synes at man for en gangs skyld fra regeringens side skulle tage

igennem det duer ikke vi skal have friheden på banen igen det næste er jo

undersøgelser der dokumenterer at det altid er godt

i udbud og det kommer i hvert fald helt an på

at de private gør det bedre end de offentlige kigger man på hvordan medarbejderne har det

dokumenteret at mange medarbejdere føler sig mere pressede og mere stressede af at der er en privat aktør på banen

er mange ting at tage højde for her inden man bare ved bedre og gør sig til herre over kommunerne

om at der skal være udbud i kommunerne

skulle tænke sig om en ekstra gang og det er opfordringen

fundet frem til en form for aftale hvor man har aftalt at sende mere i udbud

været af den opfattelse fra socialdemokratisk side at allerede i de aftaler der har været indtil nu har der været et for stort element af tvang fordi kommunerne har følt sig presset til at rette ind efter ministeren men det siger jo sig selv at hvis man direkte skriver ind i en ny lov at man kan gå ind efterfølgende og tvinge noget igennem så vil de føle sig endnu mere presset fra kommunernes side vi har set kommuner som i høj grad har prøvet at indfri regeringens ønsker på det her område men nu vil de jo føle sig

fuldstændig fjernes det er det vi meget gerne vil advare om med det her forslag det er altså at gå over stregen at fratage borgerne mulighed for at sammensætte deres egen kommunalbestyrelse som så kan bestemme på

hvordan man skal agere

at regeringen har mulighed for at

gode rammer for at også private får mulighed for at

det offentlige ikke lukker sig om sig selv men at man hele tiden sørger for at private har mulighed for at og hvis de kan løse opgaverne billigere

ved at sende opgaven i udbud og der skal kommunen selvfølgelig gøre

de vurderer at det giver mening inden man overhovedet startede med at lave aftaler med kommunerne om det her var kommunerne i fuld gang med at sende opgaver i udbud men det skal være kommunerne selv der bestemmer hvornår det giver mening og

giver mening det skal vi ikke sidde på christiansborg og vide bedre

diktere og centralistisk styre kommunerne

på hvilke parametre man er ambitiøs regeringen er tilsyneladende kun ambitiøs når det handler om tvang og bureaukrati

man får mere tvang og man får en hel masse ringbind med udbudsmateriale og en hel masse kommuner der spilder skatteborgernes penge på unødigt papirnusseri

der er vi fra socialdemokratisk side meget mere ambitiøse når det handler om borgerne

når det handler om at få mest muligt for borgernes penge

vil jeg gerne hæfte mig lidt ved den bemærkning

der blev sagt ringbind efter ringbind og at kommunerne er forpligtet til at betale en masse

enige om er det er en stor og

socialdemokraterne står bag

og ringbind på ringbind fordi man skal overholde en masse internationale standarder som man ikke skulle hvis der kun var

det nyeste blad fra kl

når man vælger at sende noget i udbud

de aktører der vælger at kaste sig ind i kampen for at få lov

også kan vide sig sikre på at de bliver behandlet ordentligt

man har et sæt fælles spilleregler i eu for

herre hans kristian skibby har en pointe i

det kender vi jo nogle gange fra eu når de skal lave noget bliver det nogle gange lidt mere bureaukratisk end højst

kigger vi gerne på men vi er nødt til at have nogle fælles spilleregler når vi sender opgaver i udbud

sætte den i udbud alligevel når det så rent faktisk bare betyder endnu mere bureaukrati endnu mere papirnusseri og endnu flere ringbind der bare kan stå og samle støv fordi det er noget som indenrigsministeren og herre hans kristian skibby

at vi får ændret på eus udbudsdirektiv

måske tolv kommuner

ud af hele den her diskussion som det her forslag handler om det handler jo om om vi skal tvinge kommunerne

det ikke er nogen sjov debat når man har så kedeligt og usympatisk et forslag at skulle tale om

om noget andet og så begynder man at sætte eu dagsordenen og der vil jeg da gerne sige at hvis det handler om at gøre tingene mere smidige mere letforståelige

forkærlighed havde jeg nær sagt eller i

er virkeligheden ikke at i

den socialdemokratiske plan en fair løsning

vil man ændre på de regler der gælder i dag i forhold til hvilke overenskomster der skal gælde for medarbejderne en helt ny model som betyder at en privat der vinder en opgave skal til at operere med flere overenskomster

egentlig mener at det harmonerer med at det at spørge til prisen jo egentlig

er jo godt at få nye aktører på banen

på der er regeringen jo meget ambitiøs på tvang og på øget bureaukrati der er vi altså ambitiøse på at få god kvalitet bedre velfærd

også ambitiøse på ordentlige medarbejderforhold

fair løsning har slået et slag for det spørgsmål der handler om overenskomster

i løsning af offentlige opgaver

at man ville gå ind og ændre på grundlæggende principper i

hvad det er der ligger i en fair løsning

lidt besynderligt at man alligevel i en fair løsning har nogle helt klare regler

stede på det her møde jeg ved ikke hvad min formand har sagt på det her område men jeg vil bare sige at vi har lagt en fair løsning frem og der ligger vi jo netop op til at man sagtens kan have udbud og det kan være en fordel for det danske samfund at have det men det der er vores politik er at vi ikke vil tvinge kommunerne til det vi har respekt for det kommunale selvstyre vi har respekt for det lokale demokrati og der synes vi at det er ærgerligt at partiet venstre som ellers altid har stået

nu er stærkt i gang med at svinge statscentralismens sure

er gældende det må den socialdemokratiske

ikke kan regne med det som partiformanden

stedet for at have tillid til at man decentralt kan træffe afgørelser så blev jeg spurgt om noget min partiformand har sagt på en konference jeg har ikke været til stede på konferencen

kan ikke gå ind i den debat jeg siger at at både min partiformand og undertegnede går til valg på en fair løsning og jeg tror da det er helt naturligt at man i en hvilken som helst sammenhæng kan få stillet et spørgsmål og så svarer man ikke hundrede procent præcist i forhold til hvad der lige står i ens program

vi alle sammen kender til det er helt naturligt

er nogen grund til at bruge folketingets tid på at sidde

det lovforslag som vi har til behandling her er

det er jo hele konkurrencepakken lovforslaget udmønter den del af konkurrencepakken som vedrører øget konkurrence om offentlige opgaver formålet er klart at sikre at kommuner og regioner systematisk bruger konkurrenceudsættelse med henblik på at opnå den bedste og den billigste opgaveløsning konkret i det her lovinitiativ er det således at indenrigsministeren gives hjemmel til

at der skal være en aftalebaseret ordning og det betyder at både danske regioner og kommunernes landsforening naturligvis

politisk drøftelse med regeringen under de kommende økonomiforhandlinger

på tidligere at det bliver en frivillig aftale som klart definerer mål og rammer for hvor stor en konkurrenceudsættelse vi gerne ser i den offentlige sektor i danmark frem til to tusind og

være frivillig men der noterede jeg mig

er indgået aftale om det er ikke at ministeren

på side seks at hjemmelen vil blive anvendt efter aftale med forligspartierne og det er jo blandt andet dansk folkeparti liberal alliance og

snert af ganske almindelig politisk

hvis man kigger på de beskrivelser som der er kommet fra kl og de medarbejdere som de har

det har således vist sig at der kun er tretten procent af

sådan cirka skal der skrives op og ringbind et og ringbind to og ringbind tre som herre rasmus prehn sagde skal beskrive de her ting

som skal overholde kriterierne i eus udbudsdirektiv derfor synes dansk folkeparti at det

helt klokkeklart at vi nu får

ved at de danske partier som er repræsenteret i

bakker hinanden op i at vi selvfølgelig skal have gjort eus udbudsdirektiv langt langt mindre vidtrækkende og kravspecificeret over for danske virksomheder og

med lovgivningen tvinges til at bruge unødige ressourcer på

der står blandt andet i momentum at man skønner at der bruges cirka to og halvtreds arbejdstimer på den samlede proces ved en typisk eu udbudsproces

til hver enkelt udbudsag som så skal gå til eksterne konsulenter specialister

det er jo alt sammen noget der gør at skatteyderne i alle landets kommuner gang på gang må se deres

til at lønne folk som kommer udefra for at kloge sig

skal bruge det til noget som helst

mente at det her måske var en oplagt sag for

på sit næste møde med de andre eu landes indenrigsministre for at illustrere at

en stor administrativ byrde i danmark

gene for alle eu lande som er underlagt eus udbudsdirektiv

borgernær velfærd frem for papirnusseri

det her forslag vi synes det er en sund

der skal være mulighed for efter aftale med forligspartierne at indgå i en aftale hvor man så også kan pålægge regioner og kommuner opgaver såfremt der ikke findes

ganske sund fornuft så med de ord kan

var ikke ret mange ord der handlede om lovforslaget det var egentlig først og fremmest ord der handlede om eu og andre ting

det man så taler om når man så taler om lovforslaget er alt det som ministeren ikke må gøre alligevel fordi man

at forligspartierne skal høres

så er det at det kan undre

have mere centralisme hvis

det blev brugt i ordførerens eget indlæg

en aftalebaseret ordning

var det sådan at kommunerne kun konkurrenceudsatte tyve procent af de kommunale opgaver

omkring konkurrenceudsættelse hvori man sagde

oppe på en konkurrenceudsættelse på seks og tyve procent

de seks og tyve procent i konkurrenceudsættelse

tilbyde at gennemføre den her velfærd og de her kommunale serviceopgaver som der lægges op til

det sådan set rigtig godt med

nej det gør det ikke man trykker på knappen så kan vi se det teknikken kan se det og formanden kan se det så det er for at hjælpe alle parter værsgo med den

synes jo det er rigtig god praksis når man laver lovforslag og sender det i høring

jeg da noget rystet over hvor mange

organisationer lad mig bare nævne nogle af dem danske regioner dansk sygeplejeråd foa ftf kommunernes landsforening lo oao er alle sammen kritiske over for det her der er i øvrigt en ekstra her

som skriver danske ældreråd er betænkelig ved den tvang over for kommunerne som lovforslaget indebærer og ønsker at der indgås en frivillig aftale mellem kommunernes landsforening danske regioner og regeringen

ikke noget der bekymrer dansk folkeparti at der er så

de her initiativer som vil styrke det private erhvervsliv i danmark som måske

til udvikling af danske private

som så samtidig kan løfte sig op

andre opgaver og andre kunder

hvis man gør den offentlige sektor til en stor kunde hos en række af de private virksomheder

man kigger på nogle af de meldinger der er kommet fra kl nu tænker

en og tredive procent i udbud i to tusind og femten men det skal komme an på at man så også er afhængig af at regeringen kan få igennem at der kommer

rammer for gennemførelse af udbud det er derfor jeg synes at det virker en kende underligt at

så meget imod at jeg har diskuteret eu udbudspræmisserne

her er en aftalebaseret ordning

er et spørgsmål om at man tvangsmæssigt kan pålægge kommuner at sende ting i udbud et andet sted

en frihedsgrad som man tillader kommunerne at have

ordførerens tale bar meget præg af

at hele udbudssystemet var en forfærdelig ordning og så afsluttede han med

en forunderlig konstruktion

aftaleparterne her som skulle være enige om hvad det var ministeren så skulle beslutte så hvad synes ordføreren ville være fornuftigt

kommunerne med fordel skulle sende i udbud hvis

fru meta fuglsangs eget parti sf

den forstand

danske institutioner man har også foreslået at der kun skal være økologisk frugt i alle danske offentlige institutioner

virksomheder og danske borgere hvad for en type kildevand de må drikke og hvilken type frugt de må spise det synes jeg også virker en kende underligt men det

som der står

men som

aftale så har ministeren tilladelse til sammen med forligspartierne at

hvor er det vi skal gå ind at regulere hvor er det

at ordføreren mener at

at man kan gå ind at sige at

er der en mulighed for at ministeren kan pålægge kommunerne at gøre i det her men jeg håber at

er enig med mig i at når der står at ministeren kan pålægge kommunerne at gøre noget så betyder det også at kommunerne

jo ikke mening at lave den her lov så jeg håber at

bliver vedtaget har kommunerne ikke længere mulighed for at sige nej til udbud hvis ministeren kommer med et sådant pålæg det er

øget konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor

som kl står bag om den så var endt på på seks og tyve procent eller

det samme som det der er præmisserne i det her det der bare

at procentsatsen stiger men hvis vi kigger på de enkelte tal i de enkelte kommuner kan vi jo se

gennemsnittet for de danske kommuner i hvor meget de konkurrenceudsætter

at ved at konkurrenceudsætte mere

og for femten milliard kroner som dynamo i den

øre bliver kanaliseret over i private virksomheder men også fordi private virksomheder har tradition for at generere produktivitet og det betyder også danske arbejdspladser

til glæde for skatteborgerne som de enten kan bruge til at

procent af de offentlige opgaver udføres af private virksomheder nej det der er målet er at de skal konkurrenceudsættes

det betyder at man har den største mulighed for at beskrive de opgaver man ønsker der skal udføres og at man har de bedste muligheder for at undersøge

kaster i det her er der value for money i det er det noget som

tror faktisk på at det her er et ganske glimrende initiativ og vi tror også på

er noget som i sin yderste konsekvens kan være med til

den største drastiske konsekvens er at de kan komme til at spare nogle penge

beskæftiger os med her er jo for så vidt enkelt det er et lovforslag der giver en bemyndigelse til ministeren til at pålægge kommuner og regioner at

sende en vis del af deres opgaver i udbud

den meget enkle formulering dækker jo over noget som er en mere kompleks problemstilling når man

på hvordan det ser ud i virkeligheden og det er ikke så nemt at regulere virkeligheden som man nogle gange skulle tro eller som

ønske sig når man færdes herinde på christiansborg og skal

beslutninger om hvad der skal ske derude

afvikle det kommunale selvstyre

optimale lokale og regionale opmærksomhed på hvad der sker og have medindflydelse på hvad der skal ske med det samfund

så vi synes det kommunale selvstyre er vigtigt

selvstyre er under pres og det forslag der ligger her er et af de helt kontante angreb der er på det kommunale selvstyre

vi har i sf ikke nogen som helst form for berøringsangst over for udbud eller private leverandører og vi ser ikke en modsætning mellem at

holde fast på det kommunale selvstyre og holde fast i at det kan være fornuftigt at sende ting i udbud og at det kan være fornuftigt at private leverandører byder ind på nogle af de opgaver som det offentlige skal løse

modsætning som bliver skabt for at skabe en konfliktsituation men det er ikke noget som har bund i virkeligheden

og regioner arbejder seriøst med konkurrenceudsættelse og har gjort det gennem en årrække jeg er helt sikker på at vi kan finde rigtig mange eksempler på at det har givet bonus at det har givet nogle bedre løsninger eller nogle billigere løsninger ligesom jeg er fuldstændig sikker på at vi kan finde nogle eksempler på at nogle kommuner og regioner stof til eftertanke og

det lidt bedre næste gang alle de eksempler kan vi finde efter behov efter behag når vi går rundt og leder derude

helt principielt når vi kigger på det her er at hvis vi virkelig ønsker os innovation hvis vi ønsker os velfærdsopgaver som bliver

vi kender så er det her faktisk efter min mening ikke den bedste vej den bedste vej til fornyelse og også

prisfastsætte ydelser i det offentlige på

privat at man ikke spiller ud mod hinanden men siger er det offentlige absolut er bedst til og noget det private er bedst til

få det bedste af begge verdener i et offensivt samarbejde mellem dem det vil faktisk give mulighed for at udvikle nogle velfærdsydelser som private firmaer kunne tjene penge på

kunne tjene på ved at have en bedre service men den ambition ser jeg ikke i det her lige så lidt som jeg ser den i mange andre af de forslag som regeringen kommer med den ambition savner jeg og den vil jeg gerne drøfte her fra talerstolen snarere end det her

som er en temmelig kantet måde at sige på at det er nemt at måle en procent i de høringssvar er givet til det forslag vi behandler nu

lang række bemærkninger som jeg bestemt synes der skal

dansk sygeplejeråd bemærker at der på nogle områder kan være problemer med at få et tilstrækkelig højt fagligt niveau

skiftende udbydere udbydere der er flere af høringssvarene der er inde på spørgsmålet om hvorvidt de besparelser der måtte kunne opnås overstiger de merudgifter der er ved at etablere hele udbudsprocessen

rimeligt hvis vi fik en beregning eller nogle konkrete eksempler så vi kunne se hvilken økonomi der er i det her når vi kigger på hvad omkostningerne er ved

hvis vi kan få nogle tal på det her hvis vi kan få en seriøs undersøgelse af det

store udgifter i forhold til den gevinst de eventuelt kan få

det er vigtigt også for kommunernes skyld at vi prøver at kigge på hvor stor forskellen er på de vilkår de har der er høringssvar der er inde på at man ikke tager

små eller fordi deres lokale erhvervsforhold er som de

de vil få en unødig stor bureaukratisk byrde en økonomisk omkostning ved absolut at skulle sende ting i udbud hvis de godt ved at der ikke er leverandører til det den skelen til

på at mange ældre ikke er så optaget af det frie valg mellem mange udbydere

det har en god kvalitet og det savner jeg faktisk at regeringen er lidt mere optaget af end at der skal være flere forskellige udbud så er der foa og ftf der efterlyser viden om konsekvenserne af udbud og det ville også være rart at få det og jeg håber at vi under behandlingen af forslaget her kan få nogle svar på nogle af de ting som er kommet frem i de her høringssvar

nedbrydning af det kommunale selvstyre og det fokuserer på en meget uambitiøs måde på at innovere det private marked i offentlige opgaver og vi kan ikke støtte

for mere mindre eller samme

gode resultater så svaret er for så vidt at vi gerne mere konkurrenceudsættelse end det vi har det vi er parate

hvordan konkurrenceudsættelsen skal foregå om alle områder skal konkurrenceudsættes og hvem der skal bestemme det og det forslaget i dag handler om er jo om kommunerne selv kan få lov til at bestemme hvad og hvor meget der skal konkurrenceudsættes det er

kan ordføreren fra socialistisk folkeparti så forklare mig hvorfor

samme parti som ordføreren selv så skal underskrive

andre steder skal man medvirke til at at alle opgaver som kommunen ikke selv har vundet i et udbud hvordan harmonerer

varm tilhænger af det her

flere af de opgaver der bliver lavet i

regionerne skal udsættes for konkurrence det betyder altså at

hvis der er nogle private som kan løse en opgave bedre og billigere end

så får man mere ud af sine skattekroner så får man en bedre service for færre penge

at private automatisk skal have have opgaverne det går ud på at de skal have mulighed for at byde ind på opgaver

levere et tilbud på at løse en opgave

det offentlige selv kan løse den så skal de have opgaven men kun hvis det er tilfældet og der vil være mange tilfælde hvor private ikke kan levere noget der er bedre end det

at opgaverne skal løses af dem som kan gøre det bedst og billigst det er til gavn for den måde vi udnytter ressourcerne på i vores samfund det betyder at vi bliver et rigere samfund fordi vi får mere ud af vores

masser af dokumenteret effekt på at konkurrenceudsættelse er en god ting kl har selv lavet

men allerede dengang havde fem og fyrre procent af kommunerne oplevet at der var besparelser ved konkurrenceudsættelse konkurrencestyrelsen har konkluderet at der er en gennemsnitlig besparelse på fire procent ved konkurrenceudsættelse og

henter ind det kender vi alle sammen hvis man går til en

eller et mere jordnært eksempel for os politikere hvis man

ud og bestiller trykningen af

en god idé at indhente tilbud fra flere forskellige trykkerier

noget materiale fra udbudsrådet vil jeg lige

jo selvfølgelig stor respekt for vores

bedste interesse eller ikke i sig selv er interesserede i at sørge for at få udsat ting for konkurrence på samme måde mener vi jo heller ikke at det når vi eksempelvis går ind og griber ind mod monopoldannelse i erhvervslivet så er fordi virksomhederne ikke selv kan finde ud af at agere ordentligt og ikke selv ønsker at der skal være et

en opgave for lovgivere at sætte rammerne for

fungere og også for hvordan den offentlige sektor skal fungere der følger vi jo den politik at vi gerne vil opstille mål for

regionerne i øvrigt vi går ikke ind meget detaljeret og dikterer

kommunerne skal udsætte for konkurrence men vi synes altså at det er en god idé at vi opstiller et mål for at der er en større andel der skal udsættes for konkurrence derefter er det jo intentionen at indenrigsministeren skal gå ud og have en dialog med kommunernes organisation kl og så skal man

opfyldt målet om at der skal være en højere

opgaverne der skal udsættes for konkurrence

det offentlige skal varetage alle opgaver selv om

mere effektivt det må være fordi man har et eller andet misforstået hensyn til den

betyder at man synes at det ikke skal være sådan at den offentlige sektor skal løse sine opgaver mindst lige så effektivt som private

derfor har jeg også meget svært ved at forstå den hårde modstand

det her lovforslag det er en god idé det respekterer det kommunale selvstyre det lægger op til forhandling med kommunerne om at finde en god løsning og vi har meget stor tiltro til at indenrigsministeren sammen med kl kan finde en god måde at komme videre og få udsat flere opgaver for

det der undrer mig lidt er at

men hvorfor er det så at

det er så indlysende at der er så mange fordele ved at sende i udbud

kommunerne gør det når det giver mening og lader være med at

tvinges som der direkte står her

at det er tvivlsomt om

det bedste den konservative ordfører

med at sørge for at få lavet lavet en udliciteringsrunde det er klart når man skal indhente tilbud ligger der selvfølgelig noget arbejde i det men

at man ikke går ud og spørger om der er nogen der kan løse opgaverne billigere end man selv og dem som man

synes det er meget logisk at der selvfølgelig er mange penge at hente på det

at sende noget i udbud når

en borgmester og en kommune der siger

er slet ikke nogen aktører i miles omkreds der kan

det med dokumentationen det bedste

er der så fem og halvtreds

overveje om private kunne løse opgaverne billigere er en usund tankegang som selvfølgelig også er

kommunalpolitikere vi har også meget stor tillid til deres dømmekraft

gøre det bedste for deres kommune som sidder

og især i borgmesterstolene rundtomkring uanset hvor god man

incitamenter der er ingen mennesker her i denne verden som yder deres bedste hvis ikke de har en god ramme at

hvad det er der er deres opgave og det som folketinget skal gøre over for kommunerne

men vi skal sætte nogle gode incitamenter og gode rammer op for at dyrke kommunal virksomhed og det er det vi gør også med

partier der opstiller til kommunalbestyrelserne

i den enkelte kommune vælge hvilken vej man gerne

man skal have en konservativ borgmester eller en sf borgmester eller hvad det nu skal være

er

er i en kommunalbestyrelse op til et kommunalvalg jeg

der skal ske med folkestyret hvis man ikke i kommunerne

hæve skatterne der er vi nødt til som folketing at sætte nogle rammer

på at forklare igen jeg synes jeg har gjort det rigtig mange gange som kommunalordfører

det er altså at vi sætter nogle mål op

forudsætningen for at vi kan afskaffe detailstyring og

kommunerne har de rigtige incitamenter

vi kan være sikre på at kommunerne

er en fare for at kommunerne ikke fungerer hvis ikke de har de rigtige mål det er altså vigtigt at vi opstiller nogle mål og det er det vi gør i det her tilfælde hvor vi sætter et mål om at der skal være mere konkurrenceudsættelse vi går ikke ind i detaljer og dikterer hvordan det skal foregå de beslutninger lægger vi ud til kommunerne og derved har

det konservative folkeparti mener om det kommunale selvstyre om kommunerne ikke skal have lov til at have en anden ideologi end den som den regering

det jeg snakker om er om kommunalbestyrelsen inden for en bestemt økonomisk ramme skal have lov til at bestemme selv om de penge skal bruges

er en særlig sjov diskussion at tage i dag hvor man står med et tvangsforslag om kommunerne men men

lidt skarpt op at man vil have lov til

kommune hvis man har lyst til det

det er ikke sådan at man kan have lov til at have en fuldstændig anderledes ideologi end den som danmark

og herre rasmus jarlov

når der lukker folkeskoler i en kommune ser vi mange steder at der bliver åbnet friskoler

forældre går ind

de her børn selv om det bliver en friskole som har andre måder at gøre tingene på

inde over et område der er hundredtusindvis

med til at sikre at de har fået en bedre skolegang end de

ellers ville have fået så det synes jeg

er

forsøg på at gøre lovforslaget til et ideologisk svigt fra en

fremtrædende liberal som mig jeg tror det var noget i den stil han sagde

herre rasmus prehn forveksler folkestyre med politikerstyre for herre rasmus prehn

at politikerne i kommunalbestyrelsen kan bestemme alting fuldstændig uden hensyn til borgerne og fuldstændig uden hensyn til hvad folketinget har besluttet

at borgerne har noget at vælge mellem at borgerne ikke blot kan stemme hvert fjerde år men at der også er forskellige løsningsmuligheder

vil vi altså også gerne have at kommunalpolitikerne har nogle forskellige løsninger

det kan man også se at mange kommunalpolitikere

seks kommuner der allerede ligger over

af rene personaleinteresser interesser

man selv vil have eneret på at levere visse ting til borgerne det monopol er der selvfølgelig nogle der gerne vil bevare

det som herre rasmus prehn og andre så skal vælge mellem er om de vil tale monopolernes sag de offentlige monopolers sag eller om de vil tale borgernes sag sådan ser

så synes jeg at både herre rasmus prehn og andre skal læse hvad der står i bemærkningernes indledning hvor der udtrykkeligt henvises til at da den offentlige sektor jo udgør en tredjedel af

det danske nationalprodukt så kan man jo ikke tale om økonomisk vækst uden også at inddrage

allerede dengang at socialdemokraterne opgav deres monopolistiske tankegang i hvert fald var der nogle visionære socialdemokrater som sagde nu skal vi væk fra den beton at vi beskytter offentlige monopoler nu skal vi se et offentlig privat samarbejde som noget

hvordan kan man få offentlig privat samarbejde uden konkurrenceudsættelse det kan jeg ganske enkelt ikke se så derfor bliver

at sige selv om det lyder polemisk jeg ser alle de indvendinger jeg hører her som det rene bagstræb som modvilje mod offentlig privat samarbejde modvilje mod at borgerne skal have noget at vælge mellem og jeg ser det som en bevidstløs varetagelse af visse organisationsinteresser som jo nok skal være i stand til

at skulle der nu være steder hvor der er særlige grunde til at man ikke kan udbyde opgaver så er der jo altså i den foreslåede hjemmel en dispensationsadgang

jeg vil også understrege at det jo er en grundlæggende præmis for hele denne øvelse at besparelsen ved udbud skal overstige transaktionsomkostningerne

det lægger jeg meget vægt på

også gerne lægge vægt på at vi jo i samarbejde med kl og med regionerne hvis lovforslaget overhovedet

sammen med kommunernes landsforening og danske regioner

som er mest udbudsegnede så selv om det ikke skulle lykkes

vil jeg godt give tilsagn om at vi i meget høj grad vil samarbejde om udmøntningen af lovforslaget såfremt lovforslaget kommer i anvendelse

vi vil i øvrigt i forbindelse med de forhandlinger der nu kommer sigte på en form for trappemodel hvor det er helt naturligt at kræve større hastighed i konkurrenceudsættelsen for dem der er langt bagefter end for dem som allerede har nået målet eller som er tæt på

vi vil gerne tilvejebringe hjemmel til at kommuner får mulighed for at hjælpe medarbejdere med at blive selvstændige og koncentrere sig om det de er bedst til og levere ikke bare til hjemkommunen men måske også til andre kommuner vi ønsker ikke at dette

projekt skal være en torn i øjet på medarbejderorganisationerne vi synes at både organisationerne og socialdemokraterne og de øvrige som er imod

i hele denne bestræbelse på at få

ligger der også en chance for personalet til at gå nye veje for eksempel

realisere visioner om at man kan klare sig med mindre topstyring med mindre bureaukrati mindre afrapportering og så videre

det der er chancen ved at gå nye veje så se dog mulighederne i stedet for at køre gammeldags monopolpolitik

så vil jeg i øvrigt indbyde til en rigtig fordomsfri snak og jeg vil love både regionerne og kommunerne at de møder en meget venlig medpart når vi skal drøfte den frivillige model som jeg naturligvis langt foretrækker og den frivillige model betyder at lovforslaget her

det her forslag handler jo netop

at ministeren foretrækker noget andet men det er jo kun hvis kommunerne makker

og åbent og imødekommende

løse de her opgaver billigere og mere

det er jo heller ikke det den her debat handler om

at det er lidt ærgerligt at ministeren er så meget i defensiven rent ideologisk at ministeren

forslaget her handler jo ikke om

er et spørgsmål om at ministeren kan sætte trumf

og vi vil drøfte med regioner og kommuner hvordan vi skal nå det mål at vi har et mål det svarer jo til at vi også har et mål for dansk økonomi det sætter vi os så ned og drøfter på en fornuftig måde med regionerne og kommunerne ganske som vi drøfter økonomien på en fornuftig måde man kan jo godt have en fornuftig drøftelse uden derved at opgive det mål man insisterer på

normalt forhold mellem

at man laver et nybrud i måden

hvor parterne satte sig sammen talte om tingene

som ministeren søger om

en beslutning igennem det tilbud landets borgmestre landets byrådsmedlemmer og borgerne rundtomkring i danmark får er et tilbud man ikke kan sige nej til samtlige kommunalbestyrelser vil simpelt hen vågne op med et hestehoved i sengen og en besked om at hvis ikke

så kommer vi

at få det til at lyde som om at hvis man er imod det

det er det er tilfældet man kan sagtens have konkurrenceudsættelse uden

hvorfor er det at regeringen vil bruge mafiametoder hestehoveder i sengene

regimentet af personaleorganisationer som jeg godt forstår kan foretrække monopoltilstande jeg forstår bare ikke at herre rasmus prehn foretrækker

om forhandlinger jeg håber at forhandlingerne kan blive så fornuftige

dette lovforslag slet ikke kommer

træde i kraft hvis det skulle blive anvendt hvis bemyndigelsen skulle blive anvendt så bliver der også tale om forhandlinger det er det jeg har understreget at så vil vi i den grad drøfte med regioner og kommuner hvilke opgaver

er bedst egnede til udbud så selv hvis lovforslaget hvis bemyndigelsen bliver brugt vil der blive tale om meget tætte forhandlinger hvor vi vil lytte og finde modeller som parterne kan

bemærkninger nu jeg bliver lidt bekymret når ministeren konkluderer

at ministeren kan konkludere at jeg er for monopollignende tilstande og at jeg er

forstokket politiker som ikke kan se

den fagre nye verden åbne sig

det virkede dejligt uideologisk da hun sagde at sf ikke har noget imod konkurrenceudsættelse

jeg også glad for den korrektion som fru meta fuglsang kom med her da hun

herre rasmus prehns brigade det er jeg rigtig glad for og så skal jeg aldrig igen tale om herre rasmus prehn og andre nu ved jeg at der er en god forskel her på s og sf

forskelle er vi jo glade for i regeringen

er min pointe i det her er at der er ideologi

kommunale selvstyre ned om vi er ved at fjerne det kommunale selvstyre det er fuldstændig den samme problematik som herre

at sige at kommunerne ikke længere selv

den offentlige sektor der synes jeg at det her er for uambitiøst jeg vil da

når det handler om at udvikle offentlig privat samarbejde

for sundhedssektoren som er et helt oplagt område

under overskriften sund vækst

sundhedssektoren som har rige perspektiver og

i øvrigt på mange måder kan sammenlignes med grøn vækst programmet derfor har jeg også døbt programmet sund vækst

relevant og den er nævnt i lovforslaget

nu spørger om det er det eneste vi kan finde på til fremme af

økonomi og erhvervsministeren og jeg er dybt engageret i fremme af

vi har lige haft et møde med alle mulige parter på sundhedsområdet

jeg har også selv ved en tidligere lejlighed haft tilsvarende møder så jeg kan forsikre at vi er optaget af

hvis man kigger på den skriftlige fremsættelse og også i

det her med at ministeren

i vores aftale aftale om konkurrencepakken fra den tolvte april

vil blive anvendt efter aftale med forligspartierne

ministeren vil sørge for at det også bliver skrevet ind i de her

så gælder det uanset om vi skriver det alle mulige andre steder det vil jeg gerne holde fast

vi er heldigvis gode til at holde aftaler her i folketinget og det synes jeg også vi har været i det som man kalder blå blok så det er jeg helt åben over